har anmodet folketingets formand om denne hasteforespørgselsdebat målet med debatten er at vi kan få klarhed

forløbet i forbindelse med den boligydelsespakke der var en del af finanslovsaftalen for to tusind og seksten men som nu altså er udskudt til foråret det er blevet righoldigt dokumenteret i pressen og af ældre sagen at boligydelsespakken vil trække tæppet væk under mange ældre borgeres økonomi regeringens eget støtteparti dansk folkeparti har erkendt at de ikke har været gode nok til at spørge ind til konsekvenserne for pensionisterne socialdemokraterne enhedslisten og sf mener ikke folketinget kan være tjent med at der på den måde bliver rejst tvivl om beregningsgrundlaget for beslutninger som har så stor betydning for borgere der i forvejen har en presset økonomi folketingets partier skal kunne stole på de oplysninger der kommer fra regeringen og finansministeriet uanset om det er fra folketingets talerstol eller i lukkede forhandlinger vi har derfor taget initiativ til denne hasteforespørgselsdebat

hvad ministeren kan oplyse om processen i forbindelse med boligydelsespakken som var en del af finanslovsaftalen for to tusind og seksten

selv om den nu er udskudt jo på ingen måde er taget af bordet der vil fortsat være pensionister der

boligydelse i to tusind og seksten hvem ved vi dog først til foråret vi vil også bede finansministeren redegøre for om de partier der

af aftalen har været oplyst om lovforslagets

der har også været rejst spørgsmål om konsekvensen af nogle finansieringselementer på fondsområdet her er de fire partier enige om at det særlige konsolideringsfradrag for fonde ændres fra to tusind og seksten og frem det er samtidig besluttet at den nuværende overførselsregel fastholdes justeringerne af disse finansieringselementer efterlader et finansieringsbehov på firs million kroner årligt som parterne er enige om at udmønte i foråret to tusind og seksten på baggrund af et oplæg fra regeringen endelig er parterne også enige om at drøfte størrelsen på udligningsskatten på pensioner frem mod

og tyve ligesom vi vil drøfte muligheden for at gøre affaldsgebyret for virksomheder til en tilvalgsordning alt i alt synes jeg det er sobre og balancerede løsninger som viser at de fire partier bag finansloven er villige til at tage ansvar også når der opstår uforudsete problemstillinger boligydelsespakken skal naturligvis ses i forlængelse af regeringens finanslovsforslag og de efterfølgende forhandlinger om finansloven for to tusind og seksten og jeg vil derfor kort opridse rammerne for finanslovsforslaget for to tusind og seksten og de efterfølgende forhandlinger forslaget til finansloven for to tusind og seksten blev præsenteret den niogtyvende september to tusind og femten rammerne for finanslovsforslaget er velkendte og skal ses i sammenhæng med kasseeftersynet fra august kasseeftersynet viste et underskud på den strukturelle saldo på op imod nul

procent af bnp i to tusind og seksten uden modgående tiltag der var tale om en betydelig svækkelse af de offentlige finanser i forhold til situationen før valget ikke kun i to tusind og seksten men også for hvert af årene frem mod

en blandt flere finansieringskilder til de mange og stærke initiativer på finansloven for to tusind og seksten forhandlingerne om finansloven er som andre forhandlinger fortrolige jeg kan og vil derfor ikke fortælle detaljeret om processen jeg har kunnet konstatere at der efter indgåelsen af finanslovsaftalen har været rejst en række spørgsmål om både de to fondsinitiativer og boligydelsespakken derfor har aftaleparterne indgået den i går offentliggjorte aftale om en præcisering af finanslovsaftalen for to tusind og seksten på fire punkter som jeg før nævnte det er både ansvarligt og ordentligt og viser at blå blok modsat hvad mange påstår

konkrete løfter til de ældre og derudover står og jeg citerer vore ældre medborgere skal tilbydes gode og trygge rammer for deres alderdom ingen ældre mennesker i danmark bør lide økonomisk nød citat slut at dansk folkeparti ikke kan leve op til de mange løfter i

sådan set forventet men dansk folkeparti havde jo heller ikke anvist finansiering til noget af det man måtte ikke læse folderen som et budget men en retning sagde dansk folkeparti sagt med andre ord

var det ikke noget df rent faktisk foreslog gennemført men mere sådan en slags drømme man havde og som man gerne ville dele med sine vælgere tilbage står da også at vælgerne ikke har kunnet regne med alle dansk folkepartis løfter men det er alligevel en overraskelse for mig at dansk folkeparti valgte at støtte boligydelsespakken at et parti der påstår at kere sig om ældre danskere støtter at man fratager svage ældre muligheden for at få en rimelig bolig at dansk folkeparti på den måde ville hive tæppet væk under nogle af vores svageste medborgere ja det var alligevel en overraskelse vi i socialdemokratiet har derfor kritiseret dansk folkeparti måske kunne nogen sidde med den tanke at det har fået dansk folkeparti til at skifte mening men det er ikke tilfældet der skal stadig laves en boligydelsespakke og der skal stadig findes besparelser i to tusind og seksten

ifølge finansministeren i går aftes havde vi et hasteindkaldt samråd med finansministeren og her viste det sig at der faktisk var uenighed mellem dansk folkepartis ordfører herre bent bøgsted og finansministeren om hvad der egentlig var aftalt få timer efter at partiet havde lavet en aftale kunne helt centrale personer i henholdsvis regeringen og dansk folkeparti altså have direkte modsatrettede udlægninger af aftalen kaos hersker

at sige til at mange pensionister og handicappede føler sig utrygge socialdemokraternes kritik af dansk folkepartis støtte til boligydelsespakken er blevet delt af mange blandt andet ældre sagen der repræsenterer mange ældre og mange pensionister der føler sig svigtet af partiet

alderdom til kritikken svarer dansk folkeparti at partiet nærmest var blevet ført bag lyset af finansministeriets beregninger de beregninger som ældre sagen og flere aviser kunne bringe stemte på ingen måde overens med det billede dansk folkeparti havde fået præsenteret ja lyttede man til dansk folkepartis ordfører

blevet stillet i udsigt at den store besparelse ville være til gavn for de svageste pensionister de vidste ganske enkelt ikke at besparelsen ville gå ud over de ældre

at regeringen så i går aftes vælger at trække lovforslaget tilbage

set blot til forvirringen var det en indrømmelse over for dansk folkeparti af at man havde ført dem bag lyset eller var det blot for at hjælpe sit støtteparti der havde sovet i timen tilbage står jo at regeringen og dansk folkeparti stadig vil spare det samme beløb på pensionisters og handicappedes boligydelse nu skal hver enkelt ældre borger blot leve i utryghed indtil de borgerlige partier finder den endelige løsning i foråret og tilbage står stadig væk beskyldningen om at dansk folkeparti ikke er blevet ordentligt orienteret folketinget kan ikke leve med at der skal være tvivl om hvorvidt man kan stole på regeringen også i forhandlinger og derfor ser vi frem til at få klarlagt om aftalepartierne havde

det er begrundelsen for denne hasteforespørgsel

på vegne af socialdemokratiet enhedslisten alternativet og sf

folketinget konstaterer at forløbet om boligydelsespakken fortsat skaber usikkerhed blandt landets pensionister og handicappede samt at de

i to tusind og fire

en ældre der fik en bolig til tooghalvfjerdstusind

ethundrede og totusind kroner om året synes herre benny engelbrecht at det er rimeligt at

til ældre der må man jo bare sige at uanset og uagtet hvad der er nævnt i debatten

en aftale som sikrer præcis det samme provenu fundet på boligydelsen

lagt op til med lovforslag l syv og tres

men bundlinjen er i hvert fald at man ingen garanti har for

at man kan få sænket huslejerne men man har til gengæld en garanti for at der er nogle ældre

og hvilke pensionister der skal betale de penge

det at herre bent bøgsted overhovedet stiller et spørgsmål om

det udstiller jo i virkeligheden bare den svaghed

se herre benny engelbrecht stå heroppe på talerstolen

ophidset over det her

det her forslag som helt rigtigt

over at der ikke er toogtyvetusind ældre som bor i ældreboliger

så kunne man have kørt en politisk kampagne

hvor man endte med at lave den her sociale trappe

det viste sig jo at selv om man

en politisk aftale om at dem med de mindste indkomster ikke skulle berøres

er fjernet det glæder vi os over i dansk folkeparti vi glæder os faktisk over at det her

tydeligt ærgrer sig over at de ældre ikke bliver ramt

folkepartis side glæder os det var en rigtig god dag i går hvor det her forslag blev taget af det var en god dag det var ikke en skidt dag jeg ved godt

det var en rigtig skidt dag i går desværre blev de ældre ikke ramt af den boligydelsespakke

jeg vil bare sige at en samlet blå blok

man jo stadig væk i den aftale som ordførerens eget parti har indgået med regeringen vil søge at udmønte budgetreguleringen på boligydelsesområdet i

også det var der lidt uklarhed om på samrådet i går

tyve og måske også længere frem endda

til gengæld jo ærgrer os rigtig rigtig meget over er at er rigtig mange fattige pensionister og handicappede der stadig væk lever i fuldstændig usikkerhed og utryghed om hvad det er for nogle besparelser der kommer til at ramme deres private økonomi

hør nu her det er fair nok at diskutere om det er godt nok at bruge ti milliard

at dansk folkepartis formand i åbningsdebatten hernede i folketingssalen sagde at at det var en tidsel

bare gerne høre dansk folkeparti har man indgået en aftale hvor der fortsat skal findes penge

at udbetaling danmark allerede administrerer i henhold til det lovforslag som nu er trukket tilbage hvilket betyder at

at de får mindre i boligydelse eller i hvert fald en anden boligydelse de får sikkert ikke alle sammen mindre jeg kender godt aftalen

de får en anden boligydelse end den de ellers havde regnet med at få

og seksten kan ordføreren bekræfte

danmarks side som jeg lige

efter det lovforslag der nu er trukket tilbage hvilket betyder at trehundrede og femogtyvetusind pensionister

får en anden boligydelse for de flestes vedkommende en lavere boligydelse end de havde regnet med

ældre eller handicappede har jo en særlig interesse i at man har en boligpris som er passende derfor har vi ikke et selvstændigt formål i at

bare skal stige og stige at huslejen skal stige og stige vi har en interesse i at når man bliver visiteret til en bolig har man råd til at være der vi ønsker ikke at tage nogen penge vi ønsker faktisk boligmarked der er gennemsigtigt

at tale ned til kommunerne eller sige at kommunerne

vi har bare et system i dag hvor man har kunnet skrue priserne op og så er boligydelsen bare steget tilsvarende

det er jo det der ligger i det hvis man skal bringe de ti milliarder ned er

at skære i de ti milliarder så skal jeg høre herre rené christensen for det opfattede

som en bekræftelse på at dansk folkeparti har tænkt sig

fra aftalen parterne er enige om at søge at udmønte budgetreguleringen inden for boligydelsesområdet i foråret to tusind og seksten

er det så den her øvelse går ud på er det så bare at vi

at der ikke kommer et forslag som har de udfordringer som det her forslag viste sig at have

og det anerkender vi altså fuldt ud vi er gået ind i det her

der skal bruges milliarder på det her men spørgsmålet

blandt andet kl ældre sagen og andre hvordan kan vi få en god måde at bruge vores penge på i dag bruger vi

løst det her hvordan får vi stoppet den her himmelflugt

specialbolig som handicappet eller ældre og ikke kan være i en privat bolig mere hvorfor skal man så stilles over for en husleje på ni tusind kroner

meget klar garanti

ikke kommer til at medvirke til en aftale hvor pensionister

eller meget lav indkomst vil blive ramt på pengepungen altså

det fordi man forud for at tage den krone

har sikret at huslejen falder tilsvarende kan ordføreren garantere at der ikke

folkepensionist eller førtidspensionist

fra lavindkomstgrupper som vil få dårligere økonomi som følge af den aftale som dansk folkeparti

i danmark det jeg beder om en bekræftelse

folkepensionister fra husstande med lav eller meget lav indkomst vil få færre penge at leve for som følge af den aftale det må

om i kommer og tager penge op af lommen på dem er det det ordføreren siger eller kan vi få et

så

og bekræfte at det provenu der skal findes

de penge som skal skaffes

de samme så kan det godt være at man kan folde kortene på en anden måde og tage hensyn til alle de ting som måtte være uklare

vi det ved at huslejerne bare stiger stiger

da et socialt indigneret parti og derfor har vi jo også lavet den her trappemodel det kunne så ikke lade sig gøre nu forslaget er pillet væk nu må vi se

skaffe de her penge selvfølgelig uden at det rammer den enkelte ældre men selvfølgelig har vi da en interesse i

om året på at subsidiere den her boligform det har vi

ser det ud til at dansk folkeparti angrer og det er jo fint jeg vil bare sige

at alle pensionister der nu sidder og har så lav en indtægt som husstandsindtægt

usikre på dansk folkepartis og regeringens

alligevel napper penge fra dem fordi man skal have fundet nogle det må være den rigtige

kunne gå ud og købe sig sådan en dyr elbil det har man fjernet

den almindelige dansker nu kan få lov til at gå ud og købe sig en lidt

som så er en lille smule billigere og mere sikker det er sådan vi har prioriteret jeg ved

villaejere og bilejere rabatter på pensionisternes

siger mere om ordføreren end det siger om alt muligt andet men prøv lige at svare på det spørgsmål jeg stillede

man skaber en usikkerhed for en husstandsindtægt på

flere elementer blandt andet reguleringen af de priser

regulere eller kigge på at harmonisere fremskrivningen af priserne for boligydelsen så

man har kigget på det beregningstekniske tillæg

har kigget på at indføre et loft over den maksimale husleje

kan indgå i beregningen af

egenbetalingen skal sættes ned

man netop får den sociale profil

der har været efterspurgt i forhold til

så har der også været en dialog om

også det der fremgår af forslaget til vedtagelse

regeringen skal have en snak med

er hele pointen

har betalt udgiften til sin bolig

det ikke så interessant sådan som jeg oplever det om man får det ene i

til gengæld skal betale noget andet

der må det være interessant at se på hvad der er tilbage når man har trukket de to tal

som har skabt en usikkerhed om hvorvidt den politiske intention som der er enighed om blandt forligspartierne

derfor er det blandt forligspartierne aftalt at

skubber selve lovforslaget som så skal gennemføres

i givet fald hvordan og hvordan bliver den politiske intention

det synes jeg egentlig er udtryk for at vi har et demokrati

de her tykke mure vi er os selv bedrevidende men her

høringssvar som berettiget giver noget kritik den kritik tager vi til os og den vil vi gerne efterprøve og

en politisk aftale og der bliver lavet lovforslag

så ældre sagen kan rejse nogle spørgsmål som vi så

det sker på en ordentlig og redelig måde det er det der i

vi i venstre selvfølgelig helt kan støtte og jeg noterer selvfølgelig det så ikke er en samlet opposition der har den modsatte opfattelse men vi er en samlet borgerlig lejr

står helt bag ved de intentioner der har været tænkt og vi skal nok finde en løsning på

som også herre rené christensen giver udtryk for at vi også den opfattelse at det ikke er sådan at pensionister

givet udtryk for vi synes det er vigtigt at man netop kigger på

et offentligt tilskud fra staten der bliver givet det må være det

det centrale og det står vi selvfølgelig fuldstændig bag

den dialog som regeringen skal have med kommunernes landsforening om

sikre økonomisk overkommelige ældreboliger

som jo er en social ydelse så er fem og halvfems procent af dem folk som

karakteriseret som folk med lav eller meget lav indkomst samtidig må man jo også bare sige at hvis

bor i en ældrebolig

man kan have handicap det kan betyde alle mulige ting

ikke taget af bordet eller aflyst den vil blive gennemført til foråret og det som vi

masse mennesker der render rundt af utryghed og usikkerhed

bekræfte at være pensionister som i dag modtager boligydelse

den dialog der var tidligere blandt andet mellem

den disponible indkomst vi taler om altså efter skat når man liner de her forskellige husstandsindkomsteksempler op men med

er det jo som det fremgår af aftalen netop aftalt at man

inden for boligydelsesområdet skal søge at finde midlerne men det er også aftalt

skal have en snak med kommmunernes landsforening om og det er måske det vigtigste hvordan man kan få bragt huslejen

de her eksorbitant store huslejer

sidste i måneden når huslejen

er forkert for der vil blive gennemført besparelser på boligydelsesområdet til foråret tak for det

vil have en dialog med kommunernes landsforening om hvordan man kan få nedbragt huslejerne men hvad er det præcis

herre benny engelbrecht nævnte i sin besvarelse af

med

det synes jeg faktisk er mest sobert det havde da været noget andet hvis vi havde sagt ja ja det kan da godt være der er nogen uden for det her hus der er kloge men de skal ikke være så kloge

der kunne man som radikal leder heller ikke leve op til de høringsfrister man havde pålagt sig selv

man skal ud at finde

har i øjeblikket på omkring ti milliard kroner til boligydelse blandt andet og måske primært fordi at man har så høje huslejer ude omkring

eksplodere yderligere hvis man ingenting gjorde og så kan man jo stille spørgsmålet om det så er klogt politisk og strategisk

disponere på den måde og bare sige at

de eksploderer men det vender vi det blinde øje til vi kigger ikke på det

vi synes ikke det er en rigtig måde at bruge pengene på vi vil gerne have en dialog med kommunerne om

skal friholdes er bla at man kan få et løft i boligydelsen men det er sådan set ikke så interessant

lander på det interessante er hvad det er for en disponibel indkomst man har når man har fået sin boligydelse og når man har betalt sin husleje

boligydelsens størrelse men så sandelig også

det sigte vi har med den her tilgang vi har ovenikøbet aftalt det har været intentionen fra starten

det lykkedes så ikke at ramme spot on fordi der var nogle eksempler fra ældre sagen i høringssvaret som indikerede at der kunne være nogle særlige tilfælde som lå uden for det

på den baggrund at vi sådan set tager de høringssvar og de spørgsmål seriøst og giver os selv noget betænkningstid for at få rettet det ind så den politiske intention

har man så valgt at udskyde det her til foråret og

det er den disponible indkomst vi skal kigge på

vi også nedbringe huslejen så folk har det samme bagefter

million kroner hos pensionisterne

med lav eller meget lav indkomst som får en lavere disponibel indkomst kan vi få en garanti for det

skal kigge på ydelsen fordi vi synes at ti milliard kr

ingenting gør er mange penge at bruge på området hvis man kunne bruge pengene klogere og samtidig kigge på hvordan huslejen

det er den dialog regeringen nu skal have med kommunernes landsforening og det synes jeg sådan

laveste indkomster skulle have et løft højere indkomster skulle have noget andet og det var i forhold til ydelsen men vi har også en intention om generelt set at få sænket huslejerne for ældreboliger og det er derfor man kan sige

skal tage den dialog med kl så hurtigt

ligesom alle os andre ordførere et brev fra ældre sagen der advarede imod forringelserne der var også konkrete beregninger i den anden november fik folketinget svar fra ministeren på et spørgsmål fra undertegnede og svaret sagde klart at de fleste modtagere af boligydelse vil opleve en beskæring af boligydelsen på to tusind tre hundrede og seks og halvfjerds kroner eller mindre om året når pakken er fuldt indfaset i

tyve af svaret fremgår også at nogle pensionister med en beskeden husstandsindkomst

om året til to personer vil miste op til otte tusind tre hundrede og fire og tres kroner om året trods disse oplysninger skriver dansk folkeparti under på finanslovsaftalen den nittende november og allerede den tyvende november fremsættes lovforslaget af lovforslaget fremgik følgende forringelser boligydelsen kan fremover forringes for alle ved at regulere ydelsen i takt med prisstigningerne i stedet for i takt med lønstigningerne det vil koste alle modtagere af boligydelse otte hundrede og fyrre kroner om året

og tyve at det beregningstekniske tillæg udfases og afskaffes

og toogtredivetusind pensionister i gennemsnit vil miste tre tusind syv hundrede og firs kroner om året at der fra

og tyve indføres et loft over boligstøtten i ældre og plejeboliger dog ikke for stærkt bevægelseshæmmede men det vil i gennemsnit koste de pågældende som bliver ramt cirka fire tusind kroner om året eller skal vi sige knap fire tusind kroner om året at den samlede virkning er at pensionisterne i

og tyve skal aflevere fire hundrede og firs million kroner til skattelettelser for dem i toppen af samfundet finansministeren har bekræftet at dansk folkeparti har haft lovforslaget til gennemsyn inden det blev fremsat

hvor det fremgår at forringelserne sandsynligvis er endnu værre men trods disse fakta og advarsler

under førstebehandlingen her i salen den ottende december derfor må man sige nej det handler ikke om at dansk folkeparti har glemt at stille de rigtige spørgsmål de er med åbne øjne gået ind i en aftale som de udmærket vidste ville ramme tusindvis af pensionister med lave indtægter af den simple grund at over fem og halvfems procent af de udbetalte beløb til boligydelse vedrører husstande med lave eller meget lave indtægter og at tredive procent af de udbetalte beløb går til pensionister med særlige boligmæssige behov fakta som også fremgik af ældre sagens høringssvar det er først da sagen eksploderer i medierne at dansk folkeparti begynder at bakke det er rigtig godt at regeringen og dansk folkeparti er blevet enige om at trække lovforslaget men det er jo også det eneste de har trukket

at den aftale de indgik om at forringe boligydelsen er skrottet de

aftale om at problemet bare er udskudt til

der bekræfter at det er det de vil hvordan skal vi kunne tro på at dansk folkeparti vil stå fast til den tid og afvise forringelser i boligydelsen

man jo gået ud på planken har man bedraget vælgerne en gang

og give til dem der har mest vi kan kun opfordre ældre sagen danmarks almene boliger og landsforeningen for udviklingshæmmede og alle de andre gode kræfter der har sikret at vi trods alt kunne komme dertil at lovforslaget blev trukket til at opretholde presset som direktøren for ældre sagen bjarne hastrup så rigtig sagde i går i tv 2 nu har politikerne taget det første skridt

det bliver hans tur at komme på talerstolen og svare på mit spørgsmål om det er rigtigt at udbetaling danmark allerede administrerer

to elementer det ene

at boligydelsen ikke fremover skal stige med lønudviklingen i samfundet

stiger med prisudviklingen betyder det jo at man år for år

for sin offentlige ydelse altså når varerne stiger i pris stiger den offentlige ydelse også

så man næste år kan købe det samme som i år og om to år

medmindre man har den holdning at

offentlige ydelser skal blive stadig mere lukrative over årene

derfor er vi også enige med den foregående regering s r sf regeringen som sørgede for at en række offentlige overførselsindkomster steg med prisudviklingen

i stedet for med lønudviklingen i samfundet og brugte af

til at lave en skattereform

man i udregningsgrundlaget for boligydelsen tillagde et arbitrært beløb på seks tusind fire hundrede

som grundlag for udregningen uden at huslejen jo altså var oppe på

huslejen plus seks tusind fire hundrede kroner det skulle også pilles ud og det syntes vi også var fornuftigt

indkomster blandt pensionisterne

blev ramt af det her sådan at de i to tusind og seksten fik mindre at gøre med end i

har været berettiget og derfor er lovforslaget nu taget af bordet og

og det er vi også tilfredse med særlig set

lyset af at vi så har fået

at partierne også vil kigge på den særlige udligningsskat

på privat pensionsopsparing og sågar også på affaldsgebyret for små selvstændige virksomheder så alt i alt

intentionen med det oprindelige lovforslag men vi støtter også

er det ordførerens opfattelse at dansk folkeparti med aftalen har forpligtet sig til i de forhandlinger der foråret at finde det provenu ikke bare i

seksten men også for eksempel i

som lå i aftalen om finansloven inden for boligydelsesområdet og at dansk folkeparti også har forpligtet sig til at være med til at sænke den her såkaldte udligningsskat som jo var et af de få sociale elementer i skattereformen

hvis der er helt uoverstigelige problemer

kan der måske være en lille smule af provenuet der ikke kommer derfra det skal jeg ikke

den her tekst lægger også op til at der er en forståelse omkring bordet en mundtlig forståelse tror jeg mellem dem der har siddet omkring bordet

og dansk folkepartis beskæftigelsesordfører hvor det var temmelig uklart

eller vedrører to tusind og seksten og videre frem siger ordføreren at det er to

det den forståelse der er i den aftale man har lavet med finansministeren

at skære i boligydelsen for de

er det som finansministeriet jo skal komme med et udspil om og det tror jeg da også at finansministeriet kan

spørgsmålet er om den beskæring af

at det man tænker at lægge op til i foråret er

for dyre vil man gøre de ældre fattigere og derved tvinge kommunerne til at bygge eller finde

er en logik vi ikke helt er enige i at beskære de

økonomi for at få kommunerne til at lave discountløsninger til dem mener vi

det er en form for ældredumping det er allerede nu vanskeligt at finde og bygge billigere ældreboliger da det i sagens natur er en boligform som har visse tilgængelighedskrav

skal det påpeges at det ikke er muligt for kommunerne at sænke huslejeniveauet for eksisterende byggeri så derfor mener vi

være rigtig fint hvis aftalepartierne her i dag bekræfter at når den her aftale bliver til noget i foråret

det fuldstændig sikkert at lejen på boligerne allerede er sat ned krone for krone og at man har lavet en aftale med kommunerne der garanterer det uden at man har skåret ned på kernevelfærden og de ældres vilkår på andre områder hvis vi først skal igennem sådan en periode hvor vi bruger de ældre med en lavindkomst på

og halvtredstusind kroner som løftestang for at øge udbuddet af billigere boliger i en sådan hvem blinker først kamp mellem regeringen og kommunerne så er det her ikke et ordentligt projekt

det må regeringen og og df håndtere så vi foreslår at man finder andre måder at sænke huslejen

partierne bag den såkaldte aftale kan bare komme tilbage

om nye fremtidige udgifter udgifter finansieres ved nye udgifter og en aftale er ikke en aftale det er godt nok en helt særlig ny finanslovstradition der starter her og som finansministeren nu sætter sig i spidsen for

to streger under facit er blevet en by i rusland for regeringen jeg

godt sige at selv om jagtsæsonen på hjorte officielt slutter her i januar så gætter jeg på at regeringens støttepartier vil fortsætte den helt særlige version af jagtsæsonen til langt ind i det næste år det sejler for regeringen

engang fået en lille fin finanslov på plads men altså statsministeren har jo haft så travlt med at sige at der var et stort hul i kassen da regeringen trådte til det var der så alligevel

har selv dansk folkepartis ordfører her på talerstolen

at det roder med den finanslov vi skal vedtage for næste år

som vi skal debattere om få minutter jeg ved godt hvad venstre ville have kaldt det hvis de sad

fordi der kommer nogle høringssvar som man kunne have indkalkuleret og der kommer nogle beregninger man

som så ender med at vi ikke ved noget som helst om hvilke partier der står bag hvad

i det uvisse efter de bemærkninger som både dansk folkeparti og flere andre partier er kommet med der er masser af ting man gerne vil bruge penge på vi er mange der gerne vil bruge penge på mange gode ting

i januar vil miste en del af deres boligydelse så må de krydse fingre for at det

kun er i januar

også får de penge tilbage men problemet bliver jo at når man skal finde den finansiering som blandt andet liberal alliance var inde på skal findes ikke bare i og seksten ikke bare i

og nitten og så videre frem så bliver det jo et ganske ganske stort beløb som regeringen sammen med dansk folkeparti og liberal alliance og konservative skal ud at finde hos landets pensionister landets handicappede når man kommer til at skære i deres boligydelse men det hænger jo heller ikke sammen med det vi hørte fra dansk folkepartis ordfører

at pensionisterne skal friholdes det var det dansk folkepartis ordfører sagde og i åbningsdebatten svarede dansk folkepartis formand her fra talerstolen på et spørgsmål jeg stillede netop om boligydelsen at det var en af de tidsler der skulle forhandles ud

i hvert fald var dansk folkeparti ikke vågne

som indeholdt markante besparelser på boligydelserne det fik man så kolde fødder over og det synes

set er positivt det skal man da have ros for men problemet er jo at

nu skal den forhandles i foråret men det står fuldstændig hen i det uvisse om de

og femogtyvetusind pensionister og handicappede der her i januar måned

beskåret deres boligydelse også kan se frem til en permanent beskæring af boligydelserne

det der lå i regeringens oprindelige finanslovsforslag og også lå i den

jeg synes det er tankevækkende at vi nu står i en situation hvor man her fra talerstolen siger

indlede drøftelser med kommunernes landsforening ja mein gott hvorfor gjorde man dog ikke det til at starte med hvorfor gjorde man ikke det at man tog en drøftelse med kommunerne om

de handicappede ude i kommunerne inden man gik i gang med at skære i boligydelserne det er jo et kæmpe spørgsmål som står

hykleri af værste skuffe når man fra dansk folkepartis side havde travlt med at sige at nu skulle den ene gruppe friholdes nu skulle man pille tidslerne ud

stykket skriver man under på en aftale

og da der så kommer et mediemæssigt pres trækker man

støtten til den finanslovsaftale man selv har indgået men man kan

forhandlet ud helt og holdent man er nødt til at udskyde det så nu skal besparelserne

hentes ikke bare i seksten men også i de kommende overslagsår i nogle forhandlinger der finder sted

i foråret to tusind og seksten jeg vil sige det er en grum tid pensionisterne og de handicappede går i møde hvis det

prisregulering i stedet for lønregulering så man fulgte

mekanisme man har på langt de fleste områder og som forskellige regeringer har brugt

at kigge på hvordan man kunne tage toppen af af

så man kunne finansiere andre områder inden for velfærdsområdet også inden for

det har så vist sig at der har været nogle udregningsproblemer

pensionister ingen har været interesseret i at

har særlig mange penge så derfor har der været enighed om at man kigger på boligydelsesområdet igen til foråret vi står fuldstændig bag

vi kigger på boligydelsesområdet igen til foråret samtidig med at vi har fået tilføjet at vi får kigget på den urimelige særskat der er på pensioner for ældre og den

urimelige særskat der også er på affald i gebyr for helt små og mellemstore virksomheder så alt i alt synes jeg at det her usædvanlige forløb er

at vi trækker det tilbage

genoptager forhandlingerne jeg vil godt slå fast

de her forhandlinger har man ligesom forsøgt at tegne et billede af

der vil jeg gerne sige at de her forhandlinger

øvrige forhandlingsforløb som jeg har haft ansvaret for

helt sædvanlige rammer for hvordan man forhandler finanslove der har været en drøftelse

og drøftelserne har taget afsæt i regeringens forslag til finanslov og det vil sige de initiativer

udarbejdes der beskrivelser af regeringens forslag samt vurdering af de økonomiske konsekvenser heraf og det er helt normal praksis partierne i finanslovsforhandlingerne stiller på baggrund

en række spørgsmål

kan være spørgsmål til regeringens forslag det kan være ønsker om ændringer af regeringens forslag

det er en helt normal praksis og det er nu engang sådan

man kører forhandlingsforløb

jeg vil gerne understrege at alt materiale der er udarbejdet i forbindelse med forhandlingerne og finanslovsaftalen herunder boligydelsespakken er udarbejdet og præsenteret i overensstemmelse med sædvanlige regneprincipper jeg kan så bare konstatere at der i kølvandet på aftalen om finansloven for to tusind og seksten

det vi nu tager hånd om og jeg er glad for at der er fundet en løsning der giver bedre tid til at håndtere spørgsmål og afklare

har rejst et meget konkret spørgsmål nemlig om der er gået breve ud

tredjebehandling af finansloven og af følgeforslag vi havde og der er en meget kort frist til

er lavet

beregninger i udbetaling danmark og jeg har netop fået oplyst at udbetaling danmark har oplyst at det på grund af tekniske forhold kan være svært

stoppe reguleringen for boligydelsen i januar måned men det er selvfølgelig sådan at berørte borgere vil blive kompenseret for en eventuel mindrebetaling

fejl op som jo er opstået i lyset af at regeringen har trukket lovforslaget tilbage aftalen omkring boligydelsen blev så også ledsaget af en aftale om et par andre ting

i det nye år ligesom vi vil drøfte udligningsskatten på pensioner frem mod

og tyve og muligheden for at gøre affaldsgebyret for virksomhederne til en tilvalgsordning

i to tusind og seksten skal søges at udmønte

budgetreguleringen inden for

af foråret næste år vil der være pensionister

i dag modtager boligydelse som vil få skåret i deres boligydelse så det vil altså

hvis altså finansministeren kan bekræfte det at dansk folkeparti

set tager fejl når de påstår at lovforslaget

tilbage og at det ikke bliver til noget og for det andet at de mennesker der nu allerede her fra den første januar kommer til at

bliver kompenseret for for så til gengæld senere i foråret

så det kan vel ikke kaldes rettidig omhu så er man nok

synes at det er nogle tossede synspunkter der kommer både fra hans eget partis ordfører og fra dansk folkeparti så lige et faktuelt spørgsmål er forligspartierne bag det her

om boligydelse orienteret om at udbetaling danmark ville sætte dette i værk eller at de har sat

finansministeren

nemlig at det er meget meget meget dyre huslejer der er i de her her plejeboliger hvor man

i den enkelte pensionists husleje

der er vi jo så nødt til at tage fat om

vel er er nældens rod

økonomisk sammenhæng mellem dem der beslutter byggeri og dem der så skal finansiere

gang med at ændre og indstille det selv om man har kendt til de problemer der var med det lovforslag helt tilbage fra oktober

brev som er kommet frem fra udbetaling danmark

der forkerte boligydelse i januar det fremgår også at man vil skulle sende breve ud til

digital post det bliver vel også en anselig udgift

for pensionisterne mit spørgsmål

spørgsmålet som

denne forespørgselsdebat handler jo om

processen har været var dansk folkeparti oplyst om

de ting de implikationer de handlinger der vil være forbundet med boligydelsespakken eller var de ikke der var rejst spørgsmål ved

oplyste rigtige ting i sin tale var

blev besvaret og blev besvaret korrekt og på den måde som man i øvrigt

der står tilbage efter denne debat lige så meget det

er blevet sagt uden for folketingssalen hvor herre kristian thulesen dahl jo har indikeret

af boligydelsespakken der var spørgsmål man ikke fik stillet og derfor fik man ikke svar

det samme som at sige at man sov i timen

tilbage står én ting med sikkerhed og det er at der nu hersker kaos

at anskue det her fra de pensionisters side som modtager boligydelse hvis man

forstår det ret af den artikel som ligger

så har trehundrede og femogtyvetusind pensionister modtaget besked om at de får nedsat og ændret deres boligydelse

første januar de vil i løbet af kort tid så få information om

vil de på et tidspunkt i løbet af foråret igen få information om at de i løbet af to tusind og seksten bliver reguleret

når i øvrigt partierne dansk folkeparti venstre konservative og liberal alliance bliver enige om hvordan man

udmønter boligydelsespakken så vil de igen få notifikation om at de får ændret deres boligydelse hvis der er nogle der sidder derude bag skærmene og klør sig i nakken og tænker hvad i alverden der dog foregår og synes at det er ret kaotisk så er der vel ingen der kan fortænke dem i det

den klare beklagelse som finansministeren gav til de mange pensionister

jeg vil også allerede nu på vegne af

grave videre i dette spørgsmål om

svares på herre finn sørensen var inde på det samme selvfølgelig

beskæftigelsesministeriet eller andre

vi får det rigtige svar herfra men tak for debatten også selv om vi ikke fik svar på det som jo er selve kernen nemlig

står vi tilbage med det klare indtryk at dette først og fremmest er en udfordring for dansk folkepartis ordfører som ikke har stillet

indsigelse vil jeg betragte samtykke til behandling af ændringsforslagene i dette møde som givet

det er givet finansministeren har i går meddelt mig at han ønsker at tage ændringsforslag nummer

fire hundrede og seks og halvtreds fire hundrede og en og

hundrede og syv tilbage ønsker nogen

da det ikke er tilfældet er ændringsforslagene bortfaldet

ni og halvfjerds firs to og firs en hundrede og ni og firs en hundrede og to og

to hundrede og otte to hundrede og ni to hundrede

tre hundrede og syv og halvtreds tre hundrede og otte og halvtreds tre hundrede og ni og halvtreds og tre hundrede og tres

desværre valgte regeringen en anden vej en snæver vej der ødsler penge væk på skattelettelser til rige arvinger og en dyr boligjobordning der ikke skaber

nævneværdigt med arbejdspladser

regningen betales af pensionister og kontanthjælpsmodtagere det ærgrer mig virkelig men min ærgrelse må dog være minimal i forhold til den dansk folkepartis vælgere må gå rundt med

som bekendt tidligere udtalt at hvor liberal alliance valgte at åbne champagneflasker i deres gruppeværelse i forbindelse med

indgåelse burde dansk folkeparti have serveret en kvajebajer

det udsagn vil jeg gerne have lov til at beklage i dag

dansk folkepartis ledelse kan nemlig ikke slippe med at give en enkelt kvajebajer efter det vi har oplevet i de seneste dage for svipserne står i kø

fodret med sin egen hale eller som herre bent bøgsted så rammende sagde her fra talerstolen i sidste uge under førstebehandlingen af l syv og tres citat vi fik ikke så meget igennem

se det er jo ærlig snak som jeg tror at mange af dansk folkepartis vælgere trods det hamrende dårlige forhandlingsresultat sætter pris på man blev forhandlet ned under gulvbrædderne og reelt fodret med sin egen hale mens liberal alliance konservative og regeringspartiet venstre selv fik de store bidder af kagen så dér lige dér må kapslen ryge på den første kvajebajer den næste svipser var da dansk folkepartis støtte til nedskæringerne i boligydelsen kom på plads eller rettere

hårdt presset har man nu udskudt boligydelsespakken

som vi i øvrigt netop har diskuteret et par timer men dansk folkeparti er jo fortsat forpligtet til at spare på dette

kristian thulesen dahl har gjort sit yderste

at få det til at lyde som om konsekvenserne af besparelserne på boligydelsen til pensionisterne kom helt

ikke havde fået stillet de rigtige spørgsmål på det rigtige tidspunkt

er tilfældet selvfølgelig har dansk folkeparti da haft helt styr på at der var pensionister der skulle betale de havde bare troet at ingen af deres vælgere ville lægge mærke

var det jo i nullerne det kan vi godt huske når dansk folkeparti dengang gjorde noget andet end det de sagde

ikke længere kan kravle under radaren

lige dér kom den anden kvajebajer til dansk folkepartis gruppe

lånte fjer efter at økonomisk redegørelse blev offentliggjort i sidste uge her blev skønnet for realvæksten nemlig opjusteret fra nul

og det fik dansk folkepartis formand til at sige citat tallene viset at der er en øget satsning på ældre og sygehusområdet hvilket er med til at løfte udgifterne citat slut men det er jo forkert

for som man kan læse direkte i økonomisk redegørelse

og det er et lavere forbrug i to tusind og femten end ventet som har ført til opjusteringen fra nul

på offentligt forbrug i to tusind og seksten som regeringen spillede ud med i september bortset altså fra de merudgifter der følger

øvrigt også det vi har hørt fra finansministeren i samråd

muldvarpeskindet op af baglommen for at give en omgang til den

hårdt prøvede folketingsgruppe alvorligt talt

er det nok meget godt at der her i dag bliver serveret kaffe i sidegemakket til folketingssalen for

er brug for at dansk folkepartis medlemmer er helt klare i hovedet når de senere skal stemme om ændringsforslagene til finansloven for kære dansk folkeparti

ikke for sent at rette op på de største fejltagelser på dette års finanslov det kræver bare at i stemmer for fire simple ændringsforslag fire ændringsforslag som socialdemokratiet har stillet fordi vi inderligt håber at det vil bringe herre

hvordan i med kun fire stemmer hver kan nå at rette op på miseren først og fremmest kan i stemme for vores ændringsforslag om helt at droppe beskæringer af boligydelsen

vi nemlig sikre på at de pensionister der i forvejen har mindst ikke får det sværere

rammer sparekniven igen dernæst kan i ved at stemme for vores ændringsforslag om at annullere kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen sikre at børn ikke vokser op i fattigdom

for vores ændringsforslag om at sløjfe sænkningen af arveafgiften så dem der har allermest ikke bliver yderligere forgyldt

kan i stemme for vores ændringsforslag om at droppe boligjobordningen for den er dyr og den skaber for få arbejdspladser

socialdemokratiet havde naturligvis set helt anderledes ud og det ærgrer også voldsomt at regeringen insisterede på snæver blokpolitik vi meldte os på banen til forhandlingerne

villige til at indgå kompromiser vores eneste krav var en finanslovsaftale private arbejdspladser

der investerede i kernevelfærden det kunne vi have fået

styrket kampen mod social dumping

sikret bedre og mere efteruddannelse og opkvalificering så vi får alle med i opsvinget

investeret i vores børns daginstitutioner vi kunne have sikret de ældre mod besparelser på deres boligydelse

sikret kommunerne imod minusvækst i de kommende år

ville herre kristian thulesen dahl noget andet og det endte som bekendt med champagne hos liberal alliance og en herre søren pape poulsen der knap nok kunne være i sig selv efter aftalen var indgået

herre kristian thulesen dahl jeg siger det her højt fordi han jo ikke er til stede lad mig bare sige det ligeud vi behøver ikke høre på den sædvanlige snak om at der var et hul i kassen

og dens støttepartier ønsker der er ikke tale om nødvendighedens politik eller at der var photoshoppet med økonomien efter sr regeringen

tvivl kan man blot læse i regeringens egen økonomisk redegørelse fra december økonomisk redegørelse viser at underskuddet i år to tusind og femten bliver tyve milliard kroner mindre end det man forventede i det såkaldte kasseeftersyn nedjusteringen går fra tre procent af bnp til to procent af bnp en nedjustering der vel at mærke kommer oven i regeringens opjustering af det økonomiske råderum frem mod to tusind og tyve

måned efter kasseeftersynet konklusionen

i skraldespanden ministeren bør krybe til korset og erkende at det stod langt bedre til end regeringen har givet udtryk for siden i sommer

photoshopping og hvad ved jeg men som finansministeren har erkendt

ikke og jeg citerer fiflet med økonomien under sr regeringen citat slut lad os nu få den økonomiske debat i danmark til at tage udgangspunkt i det faktuelle vi har bevæget os ud af en krise væk fra en eu henstilling der begrænsede vores handlemuligheder og nu er der udsigt til en beskeden vækst

stigende beskæftigelse og så er der

investere i velfærden hvis det er det der prioriteres et råderum der i øvrigt er mindst lige så stort som før valget og det er jo positivt

vi se handling for god ordens skyld

skal jeg nævne at som ansvarligt parti stemmer socialdemokraterne naturligvis for

dog at det må blive med et flertal for de ændringsforslag som jeg netop har skitseret

engelbrecht svare på om man vil rulle det tilbage samtidig

dyreste biler man kan købe i danmark blandt andet en tesla som nu koster tæt på to million

at direktøren i stedet for at trække to million kroner fra skat

trække en million kroner fra i skat er det rigtig forstået at den almindelige dansker skal have dyrere biler

løsning som vi har fundet frem til i fællesskab så det virker på mig lidt underligt

en problemstilling at dansk folkeparti er med i i den aftale det som jeg kan undre mig over

at man får råd til at gøre de allerdyreste biler så meget billigere

al muligt ære og respekt for at man gerne vil gøre en familiebil en lille smule billigere men men det

ikke det man har isoleret det til man har jo ikke sat et loft over det så at en porsche bliver så så mange penge billigere som den bliver tror jeg ikke

at man justerer på forskningsområdet jeg har noteret mig at kritik af at man justerer på uddannelsesområdet og jeg har noteret er kritik af at man justerer

et omprioriteringsbidrag for kommunerne og så videre

nogen ændringsforslag her i salen så er det udtryk for at man bare kommer med noget løs kritik

stå ved den når det kommer til stykket man ønsker ikke at komme ændringsforslag som selvfølgelig også betyder at man skal kræve at der kommer noget finansiering bag de

man måtte stille eller er det bare kritik

største knaster som er i finansloven

helt anderledes ud end den der ligger nu men nu forholder vi os til det der ligger og lægger op til at dansk folkeparti

at fjerne nogle af de allerværste tidsler

de gange vi har været ovre at tale med finansministeren

finansministeren har smækket døren i sylten på

meget fremkommeligt jeg har bare mere lyst til at lave

så er der en masse ting som vi i øvrigt synes er en udfordring

er noget der eksempelvis er en udfordring

på mandag eller tirsdag her i folketingssalen og

for den finanslovsaftale der er indgået det ville jeg også være altså folketingets mindste parti har jo reelt fået mange gange mere indflydelse på finanslovsaftalen end det største borgerlige parti altså end dansk folkeparti man har virkelig kunnet veksle sine stemmer til

hvad der skal ske i forhold til til ejendomsskatter det er der sådan relativt bred enighed om i folketinget jeg har også godt noteret mig at man har fået suspenderet en stigning i to tusind og seksten isoleret set

vi lægger stemmer til men hvad der kommer til at ske efter to tusind og tyve

skattereform var fuldt indfaset

godt tænke mig at høre ordføreren

fra talerstolen er der noget ordføreren fortryder i sin regeringsperiode i forhold til de ting

hvordan kursen kommer til at

finanslovsaftale ved personligt at stemme for de ændringsforslag som socialdemokratiet

lave en mindre indsats i det man sådan lidt populært kalder for nærområderne og dermed

det er jo en debat som det er helt relevant at tage op og som jeg synes fortjener svar

at man også fra statsministerens side sætter sig i spidsen for at lave

det ville da være helt præmaturt at give udtryk for hvilke ting man ville rulle tilbage og ikke rulle tilbage når vi ikke ved hvordan den økonomiske situation er i danmark på det tidspunkt hvor vi måtte overtage

besluttet at skære brutalt på uddannelse og forskning med meget negative konsekvenser

på kernevelfærd herunder på uddannelse så

spørgsmål at få fra netop venstre der er jo heller ingen hemmelighed i at

selv om vi ikke måtte være enige i rammen

ansvar for at fordele de midler der er fordi sådan er det jo selvfølgelig dér hvor vi har brede forlig

medansvar dermed også sagt at selvfølgelig

med til at påvirke finansloven mere bredt men sådan blev det jo så ikke og at det kommer til at gå ud over forskning og uddannelse tror jeg vist ikke man kan være tvivl om

vil stemme for en finanslov

nedskæringer på udviklingsbistanden så blodige som vi ikke har set det mens jeg har været voksen selv om der bliver givet tilskud til ejere af sportsvogne og

til ejere af villaer på bekostning af pensionisterne er det rigtigt forstået at det

i socialdemokraternes

en finanslov er jo altid et kludetæppe

ved herre christian juhl selvfølgelig også godt fra dengang enhedslisten

vi også være imod det som vi selv er en del af

meget meget smalt flertal for regeringens økonomiske politik det er meget uklogt

været meget klogere at lave en bred finanslovsaftale og det tror jeg også

at det ville være et forkert signal at sende at man ikke tager ansvar for for landets finanslov

at finansiere flygtningeudgifter og derfor vil vi også stemme for de ændringsforslag der

så med vores stemmeafgivelse vil man også kunne se hvilke dele af finansloven er med i og hvilke dele

men der kan ske ret mange ting også på bilafgiftsområdet der kan nå at være foretaget ændringer og reformer inden da og det kan være vanskeligt

forudse hvad det kommer til at indebære

det er uhensigtsmæssigt at man har en registreringsafgiftsændring som kommer til at betyde en lettelse på de allerdyreste biler men der kan selvfølgelig være ræson og fornuft i at der er nogle biler som kan blive lidt billigere for eksempel dem der kører langt på literen men men som sagt kan der nå at ske mange ting inden

på erhvervsskolerne hvis man ikke foretager sig noget i øvrigt også på alle mulige andre dele af uddannelsesområdet

kan finde en lille ting frem kan det da være fint nok men i betragtning af hvor omfattende besparelserne er også i det område hvor både fru

forvejen har store udfordringer i forhold til at få unge til at tage

folkeparti hvilket måske er lidt besynderligt al den stund at det er regeringen

gå lidt videre i nogle af de spørgsmål som herre jacob jensen

som jo altså handler om at man fra socialdemokratiets side har

blandt andet omprioriteringsbidraget justeringen af udviklingsbistanden

man kan bare ikke rigtig se på de ændringsforslag som

egentlig er modstandere af det så er det bare for at lave lidt larm i gaden og gå rundt og være imod noget som man så kun er imod i

populært kalder omprioriteringsbidraget det er fuldstændig rigtigt at det jo ikke er

og der skal ikke være nogen som helst tvivl om at både med de ændringsforslag vi stillede til anden behandling og med vores stemmeafgivelse i dag vil

klart fremgå at minusvækst i kommunerne bliver gennemført af regeringen liberal alliance konservative

folkeparti der lægger stemmer til minusvækst i kommunerne i to tusind og sytten to tusind

er det fordi man ikke kan finde finansieringen og er det fordi det bare er sådan

og alligevel stemmer socialdemokraterne for finansloven det kan måske undre

den her boligydelse nu er taget af bordet

det burde ordføreren måske også glæde sig over mit spørgsmål

socialdemokraterne gik til valg på

at man ikke længere taler om nul procent vækst men derimod nul

opstået ved

fordi der har været et mindreforbrug i to tusind tusind og femten sådan at

er øget asyltilstrømning

altså ikke kommet den straksopbremsning som som statsminsteren

der har været et mindreforbrug i to tusind og femten det er de elementer der ligger til grund for en

alle mulige steder som herre benny engelbrecht

fortalte om i sit indlæg men situationen er at der bliver offentlig vækst på nul

der handler om asyludgifterne men det er vel ikke sådan at socialdemokraterne i deres offentlige vækst for to tusind og seksten ikke ville have finansieret de asyludgifter der var tværtimod ville man jo lempe udlændingepolitikken væsentlig mere under den tidligere regering og

det ville dermed have medført væsentlig større asyludgifter må man gå ud fra så

ikke om minusvækst i to tusind og seksten så taler jeg om den minusvækst som dansk folkeparti stemmer for i to tusind og sytten to tusind og atten to tusind og nitten og som år for år vil betyde at kommunerne skal aflevere to

med den nuværende minister som kunne

magten og gennemført en

folkeskolereform som forlænger skoledagen så meget at hver enkelt time

er meget rimeligt det betyder at man kan

er det et officielt liberal alliance forslag

i sig selv interessant

tvivl om at man sagtens kan effektivisere på visse områder men der er forskellige tilgange til effektiviseringer

det som den nuværende regering gør er altså

reserverer dem til at man kan bruge dem til hvad som helst man garanterer altså ikke kommunerne at de kan blive ført tilbage til en forbedret indsats i kommunerne

fordi liberal alliance lægger stemmer til det og jeg har da meget vanskeligt ved at forestille mig at det ikke vil medføre at kommunerne rent faktisk er nødt til konkret at skære på folkeskoleområdet

en størrelse en værdighedsmilliard er det bare sådan en milliard der kommer ud til kommunerne og så kan man putte den ind i den ene ende og ude i den anden ende kommer til at

det så det det er fordi den her værdighedsmilliard

man blandt andet i kommunerne skal lave en værdighedspolitik man skal arbejde med begrebet værdighed

at kommunerne skal udmønte deres værdighedspolitik

embedsværket der styrer de her penge det bliver byrådene det bliver ikke udvalgene det er byrådsbeslutninger

hvis man ændrer i værdighedsbegreberne værdighedspolitikken

vi håber selvfølgelig at kommunerne og det er vi sikre på

som en øvelse i at arbejde med det her nye begreb det vi desværre har set er

man har kigget på ældrepolitikken ude i kommunerne så har det været servicestandarderne der har drevet det og det er sådan lidt mere

på værdighedsbegrebet vi har også gjort

inddrages i udviklingen af hvordan man får indarbejdet værdighedspolitikken ude i kommunerne

det er sådan så man i den første periode vil følge det meget tæt forligspartierne vil også være smagsdommere og på hvordan kommunerne vælger at udmønte de midler som kommer fra værdighedsmilliarden derefter vil det overgå til kommunerne men ikke over bloktilskuddet således at kommunerne vil opleve at der er nogle der

trukket penge igen som det skete med den tidligere ældremilliard nej det

får flere midler end de kommuner der har færre ældre altså pengene følger de ældre det er en fantastisk god aftale

til at løfte de udfordringer som man har ude i kommunerne og det er ikke kun fordi kommunerne har gjort det skidt og kommunerne er dårlige

nogle kommuner har været særligt udfordrede

mange kan huske den debat der var for få måneder siden

det noget alle skal have skal man til at have sådan nogle kategorier hvor man ikke skal benytte sig af livsforlængende medicin det var den diskussion der var regionerne har svært ved at finansiere de stigende medicinudgifter vi har set patienter ligge på gangene det er lykkedes at få igennem at vi selvfølgelig ikke skal have en diskussion om hvem der skal have livsforlængende medicin vi skal en diskussion om hvor mange der skal ligge på gangene

er lykkedes at fremskaffe de midler der skal til for at den dagsorden også kan flytte sig på tryghedsdagsordenen er vi rigtig glade for at det

flere betjente det der sker nu er at vi for første gang i mange år uddanner flere betjente hvad betyder det så ja det betyder sådan set at

servicen over for den almindelige borger vil blive langt bedre

om nogle år når de her betjente er blevet uddannet at når man ringer til politiet

mindre forseelser så kommer der reelt en betjent så skal man ikke få at vide at

har ikke betjente nok at råde over og derfor kan de ikke tage sig af de her kriminalsager som betyder rigtig meget for den

ja der er jo ikke nogen der er blevet slået ihjel er der sket noget forsikringen betaler jo jamen hvad betyder det for den enkelte der oplever at komme hjem til et hjem

har gået rundt inde på børneværelser og andre steder det berører selvfølgelig folk og vi skal retsforfølge de her mennesker og vi skal selvfølgelig opklare de her forbrydelser selv om det måske set udefra ikke er så farligt endda for den enkelte men det sætter dybe spor

set rigtig glade for at de pendlere nu har mulighed for

købe sig en lidt bedre pendlerbil en lidt sikrere pendlerbil når de nu skal køre frem og tilbage

undre at man kan se en tidligere skatteminister stå her på talerstolen jeg husker tydeligt da ordføreren blev skatteminister det vigtigste for socialdemokratiet er at kigge på boligbeskatningen det er det vigtigste

skatteministeriet der skal komme en pakke

at grundskylden stiger og stiger således at man ser at ældre mennesker ikke kan forblive i deres bolig fordi udgiften stiger det fik man ikke løst det man så gør nu

meget kort nu laver man en opbremsning

fundet en løsning nu bremser man op mens man finder en løsning det synes man så er ganske forfærdeligt man leverede ikke på sin vagt man havde posten og man leverede ikke nu er

og så skal der selvfølgelig leveres til den her dagsorden så folk med lave indkomster som der bliver sagt jeg vil hverken kalde dem fattige eller svage

selv om man går fra at være aktiv beskæftiget til at være eventuel pensionist og dermed får en lavere indkomst kan

blive i sin bolig og nyde det

er minusvækst ude i kommunerne nu kommer det til at gøre ondt jeg skal bare lige sige

vi har sagt meget tydeligt vi har skrevet det ind i finansloven

dag er der seks og tres kommuner der lever op til kravene for særlig vanskeligt stillede kommuner

kommuner som har dårlig likviditet det er kommuner som har svært ved at styre deres daglige drift fordi de har et ringe skattegrundlag hvad er det så man kan bruge

har en kompetencegivende uddannelse efter niende og tiende klasse alt viser at hvis man har en kompetencegivende uddannelse efter niende og tiende klasse så er man langt langt tættere på arbejdsmarkedet end hvis man ikke har

godt forestille sig at nogle af de her penge skulle gå

de her mennesker kunne få et løft også på uddannelsesdelen således at de kunne blive selvforsørgende og dermed være

med til at hjælpe deres kommune med at få et bedre skattegrundlag

til at være selvforsørgende selvforsørgende og bidrage til fællesskabet den vej igennem der vil ingen tabere være i den øvelse

er sat penge af til en stor landbrugspakke det er en landbrugspakke som venstre konservative og dansk folkeparti gik til valg på og det er selvfølgelig en dagsorden som vi

landbruget ligger nu får en mulighed for at de virksomheder

landbruget får lov til at producere mere selvfølgelig i samklang med natur og miljø men det er jo jobskabende

sige vi har desværre kan servicere den gæld

opbygget over en årrække det er en rigtig vigtig ting en anden ting som er vigtig er blandt andet

indført til en langt større gruppe og det er nok også derfor at svenskerne har de store problemer som de har

måske også store problemer det har vi men dog i mindre målestok en anden ting som er paradoksal i debatten er når socialdemokratiet

enhedslisten står på talerstolen og

ude i kommunerne når man får flere flygtninge

kommunal udgift der er masser af kommuner

hvor finder de dem henne dem finder man man finder de penge vi ville sådan set hellere bruge pengene man kan finde derude på omprioriteringsbidrag så vi kan få et mere lige danmark det er ikke i orden i et lille land som danmark med otte og halvfems kommuner at seks og tres kommuner oplever at de er særlig vanskeligt stillede vi vil have et mere lige danmark et danmark hvor alle har lige adgang og lige mulighed for at komme på arbejdsmarkedet og blive en del af det

kæmpet for at tilgodese det her område dengang det var os der var parlamentarisk grundlag og vi fik jo også sikret øgede bevillinger til til området det vi bare tit oplevede var at de bevillinger når det kom til stykket

og den aftale som dansk folkeparti har indgået

også vil blive tilfældet her så mit spørgsmål til ordføreren er egentlig meget enkelt

er normeringen på landets plejehjem blevet

antallet af leverede hjemmehjælpstimer i forhold til antallet af ældre blevet flere og ikke færre

de mest centrale for om vores ældrepleje bliver bedre eller dårligere det er ikke et polemisk spørgsmål det er simpelt hen et ønske om at høre om dansk folkeparti virkelig står på mål for at forholdene ude i ældresektoren skal blive bedre og så kan vi

handle om at huslejen skal nederst så det har intet med hinanden at gøre jeg er ked af at sige

står der faktisk meget tydeligt at værdighedsmilliarden skal tilføres oven på de budgetter der er vedtaget for to tusind og seksten og det er sådan

deres budgetter så de kan ikke putte dem ind i den ene ende

hen øje med de skal tilbage til ministeriet med

at værdighedsmilliarden er lagt oven på de vedtagne budgetter

den enkelte ældre på plejehjem opleve at der er mere personale og ikke mindre personale

om et år at den enkelte ældre der har brug for hjemmehjælp vil opleve at have mere hjemmehjælp og ikke mindre hjemmehjælp det er fordi vi snakker så meget om tal og omprioriteringsbidrag

bedre eller dårligere så tør ordføreren stå på mål for at

krone til krone skal frigive det her oven på budgettet for to tusind og seksten man skal arbejde med begrebet værdighed

skal ligge oven på servicestandarderne og derfor drejer det her sig ikke kun om at man skal kigge på det i forhold til

servicen der skal også være tid til som som vi har sagt og nogle har grinet af det men vi mener det faktisk at hvis man er ældre og

vil jo give flere varme hænder og det er sådan

i det forslag her at det skal give flere varme hænder det er ikke administrative kørselsledere og så videre

hvor de ældre er så man kan give dem en værdig pleje og ikke kun sådan en acceptabel

stillet de rigtige spørgsmål

har i fået læst de høringssvar de advarsler der er kommet om hvordan det vil ramme børnefamilier og

ikke fik spurgt ordentligt ind til tingene så jeg vil gerne være helt sikker på

de store besparelser som ligger

derfor er det med helt åbne øjne at man har sagt at nu sætter man loft over kontanthjælpen og det er ikke noget med at børnefamilierne nu ingenting kan

og passer deres arbejde gør det fordi

det var for lidt der var nogle der havde nogle for lukrative ordninger

på passiv forsørgelse og det er vi gået til valg på

man er blevet serviceret på det har givet så meget utryghed ude

de har fået at vide nu kommer et lovforslag

fordi den service man havde fået i forhold til at beregne konsekvenserne af den politiske aftale ikke var korrekt på det rigtige tidspunkt så hvis nogen er utilfredse med det her er

et enestående tilfælde ellers har vi jo en udfordring det er sådan

vi folketingspolitikere på tværs af partier

ikke kunne stå mål med den aftale

til sundhed nej det har man jo heller ikke for det lå i regeringens eget finanslovsforslag så der har man altså heller ikke

har man så trukket stikket på i hvert fald udskudt beslutningen

så sidder vi stadig væk tilbage med et spørgsmål om de aftaler dansk folkeparti har indgået der er en togfond der er forlig om bedre og billigere

lidt forundret over at man kan sidde som den borgerlige fløjs største parti og reelt set stå fuldstændig tomhændet efter

man fik jo ikke en ældremilliard den afskaffede man i sommer så

omdøbt det til en værdighedsmilliard man fik ikke ekstra penge til sundhed hvad har man egentlig fået

fortsat bliver på ældreområdet det har man mulighed for at

den milliard er ikke fjernet den er ikke fjernet og hvis der er

vil påstå at den milliard er fjernet så har

et forklaringsproblem for det er den ikke den er lagt ud over blokken

der kommet en ny værdighedsmilliard som er øremærket ældreområdet

dele de her penge ud på og der sikkert nogle kommuner der vil sige

detailstyre kommunerne men det er for at få den her dialog om værdighed og man skal også lave en værdighedspolitik

at vi kan finansiere medicintilskuddet

også kommet flere betjente den her finanslov er

stolt af at der er seks og tres kommuner ud af otte og halvfems der er vanskeligt stillet seks og tres kommuner ud af otte og halvfems er vanskeligt stillet vi

det vil vi godt have bragt ned og det kan vi bruge omprioriteringsbidraget til der kan man gøre det at man kan lave en omfordeling hvor de her penge kan komme ud til de kommuner som har udfordringerne så man kan hæve karaktergennemsnittet og så videre

af ældrecentrene er lagt ind under den husleje som den enkelte ældre betaler der vil vi gerne have

i særdeleshed i forhold til nybyggeri men det er så sandelig også i

til det eksisterende byggeri hvordan får vi en husleje der reelt

blive visiteret til en bolig på cirka tres

den bolig som den ældre eller den handicappede råder over er jo også lagt ind

fuldstændig rigtigt at omkostningen er lagt ind

den enkeltes ydelse i forhold til

en der blev visiteret til en bolig i to tusind og fem og

huslejen bliver sænket først

samtidig med at den her boligydelse falder

påfører man jo alt andet lige pensionisterne en merudgift

ene spørgsmål det andet er

ældreboliger hvor man nu får en ydelse der bliver mindre efter dansk

stigende på at substituere

eksploderer derfor kan man ikke alene som der lå i forslaget kigge på at

boligydelsen ned skal man jo samtidig også have huslejen

eneste der kommer til at betale for det her jo den enkelte pensionist men problemet

vi kan hvor vi får taget noget af det

mindre udgift så er de penge jo fri

skal betale for det her der vil vi jo have at huslejerne skal ned samtidig med at boligydelsen

men specifikt

konsekvenserne af at indføre kontanthjælpsloftet og særligt med udgangspunkt i det høringssvar som folketinget modtog

bekymrer det så ikke ordføreren for dansk

bl har udregnet at konsekvenserne ved at gennemføre det her særligt enlige med børn vil være enorm store man vil se rigtig rigtig mange der vil få enorme reduktioner i deres

enlige vil blive sat på gaden og så videre bekymrer det slet ikke ordføreren for dansk

vi får så markant et høringssvar fra nogle der sidder og arbejder

og der er ingen der ikke kan fungere i det danske samfund med de regler der er

ikke har råd til en bolig det er en skræmmekampagne kald det hvad

sige det sådan der har været loft over kontanthjælpen før og der var altså ingen der

ikke var loft over kontanthjælpen nu indfører

vil føre til en massivt fattiggørelse nøjagtig som det gjorde i nullerne bare endnu værre fordi reglerne er strammere end det man havde i nullerne jeg forstår at ordføreren synes at det er helt i orden godt

at det er for at folk skal komme i arbejde

en hundrede i arbejde som følge af de her

i fattige menneskers rådighedsbeløb

efter niende og tiende klasse de har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet samtidig med at man gør det her at det bliver attraktivt økonomisk også at gå ud og tage de her job så siger vi

at få uddannelse så man bliver mere attraktiv så man kan komme ud og blive selvforsørgende

fantastisk at være ledig og være uden for arbejdsmarkedet den der historie om at de ledige er dovne og at de

også giver en økonomisk gevinst ud over det selvfølgelig giver en vis tilfredsstillelse at man

for topskattelettelser det tror jeg også enhedslisten godt ved

de borgere der står op hver morgen

er selvforsørgende passer deres ting og

skal være en økonomisk gevinst ved at stå op hver morgen

boligydelse utrygheden er jo ikke kommet fra regeringen eller de andre blå partier

en skræk i livet på de her stakkels mennesker og sagt til dem nu mister i sekstentusind kroner i boligydelse det har aldrig

det kommer aldrig på tale og jeg kan give en garanti for at

men herre rené christensen

og derfor stiller jeg spørgsmålet en gang til det er meget enkelt kan dansk folkeparti i dag love at der ikke er nogen pensionister

beskåret deres boligydelse ved den aftale

er ikke et spørgsmål om sekstentusind

den aftale der kommer til foråret ja

bruger nu ti milliard om året på at subsidiere den her

enige med regeringen men vi ønsker ikke at bringe det ned ved

mindrebeløb til forbrug der skal de her ting følges ad altså husleje og selvfølgelig det her mindre

fra regeringen og vi håber også man får en god dialog

i forhold til de ældre med det er jo den dialog vi skal have med kl

får den enkelte ydelse for den ældre som bliver visiteret til en bolig

og så får en boligudgift som er så høj

rigtig godt at man har kunnet få det her subsidieringsbeløb fra staten

tvivl om at vi er uenige om prioriteringerne men lad os nu lige lægge det her til side og så fokusere på

begrebet værdighedsmilliard som jeg synes er rigtig rigtig spændende og

kan ordføreren uddybe hvordan man kan sikre at de midler

man gjort sig overvejelser om om man kan måle den her værdighed eller hvordan vil man sikre at den går til at skabe øget

set frie hænder til derude men det tror vi sætter en masse tanker i gang om

arbejde med begrebet værdighed der har vi givet nogle eksempler og nogle har grint ad det men vi mener også at værdighed er at hvis man er kvinde og altid har gået med øreringe og synes at sådan vil man gerne se sig selv

haft de her servicedeklarationer som har været meget sådan håndfaste så kan man få gjort

den måde man har kørt politikken på nu vil vi ned og kigge mere på værdigheden

den enkelte og det at behandle folk forskelligt

at man skal have personale med ind over man skal have pårørendeorganisationer ind over man skal have

organisationer som også arbejder med de ældre

kan få mere værdighed i ældreplejen så det her er egentlig meget frit men jo inden for en afgrænset ramme kan man sige for at sætte det

så er det sådan at i to tusind og atten bliver det givet frit

flere udsættelser med kontanthjælpsloftet og at

kontanthjælp og er forsørger det mener man så

bare dybt uenige det gør man ikke selvfølgelig kommer det her til at berøre de her familier de får mindre end de får i dag sådan er det jo når man laver et loft og det gør vi med helt åbne øjne

er for nogle borgere vi har derude som går ledige og som desværre ikke er på arbejdsmarkedet

det der skal til for at løfte deres kompetencer så de bliver attraktive for det arbejdsmarked der

når vi ser på hvor mange job der bliver taget af udenlandsk arbejdskraft

er enig med mig i at storstrømsbroen jo har en selvstændig værdi som en livsnerve i forbindelsen mellem lolland falster og sjælland

gerne høre en rigtig overbevisende begrundelse for at det er lykkedes at udskyde ibrugtagningen fra to tusind og en og tyve til

at det også er togtrafikken til tyskland der over storstrømsbroen og derfor skal vi

have løst det storstrømsbroen skal ikke udskydes til fire og tyve udfordringen er så at der er nogle partier der er meget bange for eu og at

få en åbningsskrivelse hvis man bygger for meget det går vi nu

jeg er helt sikker på at vi får en god løsning

at storstrømsbroen selvfølgelig bliver færdig før

til finanslovsforhandlinger og sørger for at få det projekt udskudt

med tre år fordi man skal gå og man jo kan komme til at vente på i evigheder så så jeg forstår

hvad det er for en prioritering som dansk folkeparti og ikke mindst finansordføreren i

storstrømsbroen som er så livsvigtig for lolland falster som den

hvis storstrømsbroen på et tidspunkt lukker og det har været sket før så kan man ikke køre med tog fra sjælland til lolland falster man vil ikke kunne køre på cykel man vil ikke kunne gå fra sjælland til lolland falster man skal ud at sejle med færge som man gjorde for hundrede år siden og derfor er jeg sikker på at vi får flyttet ibrugtagningen og fire og tyve og frem så vi hurtigere kan komme til at få den nye bro for jeg frygter at den her bro ikke kan stå til to tusind og fire og tyve uden at vi kommer til at opleve lukninger

gældsætningen af kommende generationer ikke eskalerer men i stedet på sigt bringes

det lyder måske lidt kedeligt i forhold til at skulle optage et kviklån og bruge pengene på forskellige gode formål men det er helt nødvendigt

til kommende års velfærd i forskellige afskygninger uddannelse ældrepleje

og så videre for kviklån er jo som bekendt utrolig dyrt i rentebetalinger

stor og dyr gæld og en utryghed hos de investorer i den private sektor der skal skabe de nye arbejdspladser som vores velfærdssamfund skal leve af dertil kommer

og var det sket ville besparelser og omprioriteringer som der bliver lagt op til med finansloven her

den verdensomspændende økonomiske krise eksploderede og det ønsker vi ikke igen i øvrigt ville vi bryde kravene i vores egen budgetlov derfor tager jeg det helt som

en given sag og en forudsætning for hele diskussionen her i dag at der er enighed om at pengene skal stemme derfor bør diskussionen ikke

hvor mange penge vi har men mere på hvordan de penge vi har skal prioriteres

det er hovedårsagerne til at vi med finanslovsaftalen får bragt dansk økonomi tilbage

grøftekanten og op på midten af vejbanen

dansk folkeparti liberal alliance og det konservative folkeparti sammen med venstre er parate til at tage det ansvar

at få genskabt balancen mellem indtægter og udgifter det er ikke altid lige populært at lave den slags prioriteringer og det letteste politisk ville selvfølgelig være at

at lave nogen form for nedjusteringer af ydelser eller

vi er blandt forligspartierne enige om at vi ikke nødvendigvis gør det lette men vi gør det nødvendige vi skaber muligheder for at vi kan sætte en ny retning for danmark vi prioriterer midler til at investere i kernevelfærdsområder som sundhed og ældreområdet og samtidig skaber vi rum for at man kan vende retningen for nogle af verdens højeste skatter og afgifter der mangler som bekendt penge i statskassen

og tyve end vi fik indtryk af da vi overtog regeringsmagten og kasseeftersynet afslørede som bekendt at de penge som nogle mente at vi havde før valget

var betalt alligevel ryster venstre ikke på hånden vi er klar til at tage ansvaret for at danmark kan komme videre og tilbage på sporet vi prioriterer en sund offentlig økonomi og en solid økonomisk udvikling der bygger på en genskabt balance mellem indtægter og udgifter vi vil skabe bedre muligheder for at pengene kan tjenes før vi bruger dem og vi har vores prioriteringer klar for vi tør godt prioritere vi siger helt klart at bevillinger som nogle måske tidligere troede var evigt gældende ikke

vi ønsker på prioriterede områder at sætte en ny retning for udviklingen og det kræver ændringer vi vil for eksempel specifikt prioritere to

milliard kroner ekstra til sundhedsvæsenet det skal styrke indsatsen

demente og ældre medicinske patienter og sikre hurtig udredning og behandling det sikrer vi med finanslovsaftalen vi vil prioritere en ekstra milliard kroner målrettet til en mere værdig ældrepleje det sikrer vi med finanslovsaftalen vi prioriterer

der sikrer en effektiv hjælp til socialt udsatte vi får fjernet erhvervsafgifter blandt andet fire femtedele af

som er skabt af ikke mindst mindre og mellemstore virksomheder også kan videreføres når den nuværende ejer vil give stafetten videre til næste generation vi vil prioritere vækst i hele landet blandt andet gennem bedre betingelser for vores fødevareerhverv udflytning af statslige arbejdspladser lempeligere planlov styrket bredbåndsdækning

har været talt rigtig meget om i de senere

vi prioriterer midler til en fortsættelse af boligjobordningen som vi lovede før valget det sikrer vi også

og vi prioriterer penge til en ny flerårsaftale for politiet så politiet også fremover har de nødvendige ressourcer til at løse de opgaver som de bliver stillet over for herunder terrorbekæmpelse og synlighed i hele landet vi prioriterer at hæve den såkaldte koblingsprocent for frie og private grundskoler så der bliver en større lighed og ligestilling med de offentlige grundskoler

det vil medføre et mere reelt frit valg for forældre i forhold til hvor de vælger at have deres børn

vi skal stadig være blandt de lande i verden der giver relativt mest ulandsstøtte

vi tør også sætte retning på midlerne så vi får endnu større effekt blandt andet ved en styrket indsats i nærområderne til konflikterne vi finder midler også for eksempel ved at lette på bevillingerne til forskning uden at det betyder at vi fortsat ikke lever op til eus målsætning om at bruge en procent

og vi tør også sætte retning på midlerne for også på det område kan midlerne selvfølgelig anvendes mere effektfuldt til mindre administration og mere forskning kommuner må som region og stat også tage del i at tilvejebringe midler så vi blandt andet kan få skabt bedre betingelser for at virksomheder lægger investeringer i danmark og dermed skaber de arbejdspladser og de indtægter som kommunens økonomi også er afhængig af og dermed også den borgernære velfærd tingene hænger sammen

at kommunernes samlede økonomi for to tusind og seksten efter man indregner indregner omprioriteringsbidraget og den tilførte værdighedsmilliard til ældreområdet reelt får et økonomisk løft på fem hundrede million kroner til at levere borgernær service for

vi prioriterer og vi lægger åbent frem hvad vi vil bruge pengene på og hvor vi vil finde pengene krone for krone så pengene passer

et finanslovsforslag fra socialdemokratiet man kunne efter min vurdering godt have forventet lidt mere fra det ledende oppositionsparti end nogle løse bemærkninger uden

at angive nogen form for prioritering eller finansiering eller noget der bare minder om det

nogle ændringsforslag som man har stillet til regeringens lovforslag

de ændringsforslag som der ikke er stillet for eksempel har socialdemokraterne kritiseret regeringen for besparelserne på ulandsstøtten men man stiller så ikke noget ændringsforslag for at rette op på det man har kritiseret regeringen for kommunernes omprioriteringsbidrag der kommer ikke noget ændringsforslag s har kritiseret

for besparelser på forskningsområdet men stiller ikke noget ændringsforslag s har kritiseret regeringen for omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet men der kommer heller ikke der noget ændringsforslag der skulle rette op på det s har kritiseret regeringen for besparelser på det grønne område

til byfornyelse kultur osv men der kommer ikke noget selvstændigt ændringsforslag på det område nu kan jeg så forstå

stillet ændringsforslag som skulle være målrettet dansk folkeparti og det er

lidt skuffet over men ikke desto mindre noterer jeg mig de kritiske punkter sådan må det være men der er så

står ved kritikken og så meget desto mere er

når man nu ikke har tænkt sig at stille det som konkrete forslag i folketinget det kan selvfølgelig skyldes at det

uden selv at skulle stå på mål eller regnskab for alternative forslag herunder at finde pengene til det

gør det så svært i forhold til at tage en stram finanslov det letteste ville jo være bare at give nogle flere penge det ønsker vi ikke vi ønsker at have en finanslov hvor pengene kommer til at passe vi kommer ikke til at love guld og grønne skove vi lover heller ikke

holder vi det vi lover det handler om at prioritere det handler om at få pengene til at passe det handler om at sætte en retning

at få enderne til at mødes i regeringsblokken vi kan jo se blandt andet

dag at det kan give visse udfordringer jeg vil bare bede

i forhold til kasseeftersynet fra august for det første at den opregning af råderummet frem til to tusind og tyve der fremgår af kasseeftersynet fra august

det andet at det underskud som fremgik at

baggrund af kasseeftersynet fra august

og det gør vi selvfølgelig af den grund at råderummet ikke var det vi troede det var

vi haft nogle flere penge at gøre med men det har vi

udstede nogle forskellige løfter enten direkte ved ændringsforslag eller ved at kritisere andre

tilbage som man kritiserer det gør vi ikke vi ønsker at pengene skal passe og det gør de med

men lad mig bare sige nu jeg har chancen at det

viser det modsatte alligevel vælger man og det er så den ene ting jeg vil vælge

at foretage en historisk besparelse

op indefra

den udviklingsbistand vi kan give ud over landets grænser nu er nede på

altså mere end en halvering af det der var sidste år det har jo dramatiske konsekvenser

for

bruger på et område heller ikke på ulandsbistanden nej det handler vel om hvad man får ud af det

vi gjort det vi har hævet den del af ulandsbistanden som kommer til at virke i nærområderne og blandt andet med en effekt som

tages fra ulandsbistanden som man jo gør normalt i danmark og bruges på det område

så kommer det så frem i dag at flere hundrede tusinde folkepensionister alligevel vil blive ramt i januar måned og

droppet den her besparelse den her nedskæring i danske folkepensionister og førtidspensionister

være nogen pensionister der bliver ramt

ikke bare få et klokkeklart svar fra regeringspartiets ordfører

forpligter dansk folkeparti til

ikke jeg kan sige det mere præcist ellers må herre pelle dragsted jo selv læse den aftaletekst der står

finde midlerne på boligydelsesområdet men

er interessant i sig selv at se hvor høj eller hvor lav boligydelsen er jo jeg ville gerne

men

til gengæld få bragt huslejerne ned sådan at man samlet set får et økonomisk løft

er aftalt og jeg ved ikke om det ikke fremgår af mit svar men nu håber

og femogtyvetusind pensionister og handicappede har fået en mindre boligydelse i januar måned end de

ender med at være berettiget til jeg kunne godt tænke mig at

lidt op på det som herre pelle dragsted spurgte ind til lidt tidligere

milliard kroner i besparelser over de kommende år

bruge den anledning til at tjekke om det så er så store beløb men lad mig understrege det bliver selvfølgelig rettet omgående det siger sig selv og det har finansministeren også sagt her tidligere på dagen men men i forhold til

hvordan man finder beløbet kan jeg bare henvise til det vi har aftalt beløbet skal

søges fundet på boligydelsesområdet

at herre jonas dahl vil sige at

fremtiden bliver det et stort beløb ja det gør det men det ville de udgifter som boligydelsen også ville medføre og som vi skulle tage på andre områder hvis vi

gik ind og kiggede på om de penge kunne anvendes mere fornuftigt eksempelvis til en værdighedsmilliard som vi nu har stillet til rådighed for de danske ældre

sådan at økonomien ikke mindst for de økonomisk svagt stillede pensionister kan blive bedre men samtidig også frigive midler så vi har midler til at bruge

sige at den løber et bestemt sted hen vi noterer os selvfølgelig de politiske synspunkter der er men jeg noterer mig også bare det synspunkt som regeringen og dermed venstre står for

arbejdsindkomst af den simple grund at det bedre skal kunne betale sig at gøre en indsats på arbejdsmarkedet

stå og sige at den krone der kommer fra én bestemt finansieringskilde løber lige præcis i dét kloakrør over

så lagt vores prioriteringer frem det kniber noget med at høre hvad det er for nogle prioriteringer socialdemokraterne opererer med

ændringsforslag som åbenbart er målrettet et helt andet parti

men sådan er det nu engang når man

den noget pressede formand for dansk folkeparti

at sige at nu havde man så nået målsætningen og at man havde skabt den her vækst i den offentlige sektor jeg vil egentlig bare godt bede herre jacob jensen som repræsentant for regeringspartiet bekræfte at når man er gået fra en ret lille vækst i udspillet på nul procent til

det er det der gør at man når op på de

regeringen har med andre ord ikke i sin finanslov øget udgifterne til

vi mente at man ville kunne løfte de offentlige udgifter i to tusind og tyve

nu forstår jeg på økonomisk redegørelse der er fremlagt at regeringen forventer at de vil

være sytten milliard kroner højere er det så ikke korrekt

mere end hvad vi forventede og at hele begrundelsen for at sige at kassen er tom osv

lavet den

og fem og tyve timersregel altså reformer

ene anden måde begrænser eller sænker de sociale ydelser så tjener det to

til skattelettelser der jo fortrinsvis kommer de højtlønnede og de rige til gode for eksempel i form af lettelser af topskat formueskat og den slags det andet formål er at sænke

derfor er hele filosofien i forhold til at få sat skatter og afgifter ned

at der er et større økonomisk incitament til at arbejde vi ved at økonomiske incitamenter virker det er jeg ikke den eneste der siger det har fru mette frederiksen og andre gode mennesker også sagt så det står vi

set bredt i folketinget som en enhed omkring og det er derfor vi prøver at lægge en retning for at skatten på arbejde skal

sænkes også gerne andre skatter og afgifter som vi blandt andet har lagt op til med vores finanslovsforslag

vil det trække i retning af lavere løn

bekræfte at det andet formål

skal være med til at bringe lønningerne ned er

mindre lønpres kan man ikke sige det sådan men det er

og det er heller ikke det der er formålet men det er dog formålet at vi gør os selv mere konkurrencedygtige

ældreområdet og alle de andre gode formål vi gerne

derfor vil jeg spørge venstres ordfører

sig til det høringssvar der er kommet fra bl danmarks almene boliger

vil blive hårdt ramt og man forudser at rigtig mange

har et loft over hvor meget nogen samlet set kan få i offentlige ydelser

politisk rimeligt fordi det ligesom

første fase i forhold til at få skabt en større forskel mellem at være på kontanthjælp og modtage forskellige offentlige ydelser

et indtjeningsgrundlag for vores samfund det er vores politiske mål med det her og derfor er jeg

set helt tilfreds med det forslag der ligger

at antallet af familier der blev sat på gaden

fra to tusind og elleve og fremefter

s r sf regeringen afskaffede fattigdomsydelserne

en rigtig måde at incitere til at folk skal arbejde

er steget med omkring tyve procent siden to

og derfor bliver vi jo nødt til at gøre noget i forhold til at få de mennesker gjort kan man sige arbejdsmarkedsparate og når man

også er et økonomisk incitament til at komme ind på arbejdsmarkedet for det virker og det siger jeg og det siger fru mette frederiksen

at det kan have

får mest muligt ud af midlerne men vi kan selvfølgelig godt i de aftaler man laver med uddannelsesinstitutionerne

hvad vi gerne vil der kan jeg godt sende det politiske

i morgen stemmer for den her finanslov et af de spørgsmål

de sidste dage har bragt sindene i kog med god grund er jo aftalen om at skære i pensionisternes boligydelse

af de her nedskæringer og jeg kan godt forstå at det er kommet bag på mange

sådan set uenig med med dansk folkeparti

mangt og meget men lige præcis på ældreområdet troede

ramt af handicap jeg var faktisk på lige præcis det her område tryg ved at dansk folkeparti ligesom enhedslisten gjorde det da vi var parlamentarisk grundlag ville stå vagt om

gås på rov hos landets folkepensionister som jo er

vores samfund

kom det faktisk bag på mig at dansk folkeparti

og det undrer mig lige så meget at man stadig væk er parat

den her debat i dag

vi har også hørt at allerede i januar

over tohundredetusind eller over trehundredetusind folkepensionister allerede blive skåret i deres boligydelse på grund af det kaos som har været der i de seneste dage utrygheden ude blandt folkepensionister er jo

andet end et klart vælgerbedrag jeg tror ikke der er nogen der er i tvivl om at dansk folkeparti ikke en eneste gang ikke en eneste gang før valget meddelte landets folkepensionister

ved den første finanslov første gang man satte sig til

en gruppe der bliver ramt endnu hårdere end pensionisterne og det er de danskere som er så uheldige at være ramt af arbejdsløshed

familier og enlige med børn vil miste

som i forvejen skal vende hver en krone

når hen imod den sidste uge af måneden regeringen siger at det skal motivere til at arbejde

ved godt selv at det ikke virker for det har været prøvet før

til de her mennesker der er flere ledige i danmark end

ledige arbejdspladser fordi arbejdsgiverne i mange tilfælde hellere vil ringe til vikarbureauet nede i litauen

mange danskere vil blive fattigere i et af verdens rigeste lande skal vi igen se børn som ikke har råd til at tage til fødselsdag eller gå til fodbold

sociale fællesskaber med deres kammerater jeg synes det er trist og jeg håber virkelig ikke at den champagnefest som man holdt hos liberal alliance

var en fejring af den her del af finansloven

føler sig godt og grundigt snydt af dansk folkeparti for kristian thulesen dahl stod i en af de afsluttende valgdebatter

ude at hente hos pensionisterne ude at hente hos de mennesker

danskere vi skal stadig væk betale arveafgift hvis vi for eksempel arver

betyder det at lavindkomstfamilier i danmark kan få en

man sænker kun afgiften på halvdelen af de biler der bliver solgt og

de to lavindkomstmodtagere får ikke råd til at købe en bedre bil til gengæld bruger man en god del af provenuet på at

undtaget loven er jo så smart indrettet at det kun er folk

ejerbolig som bliver omfattet

her skatteændringer der gennemføres tilgodeser dem der har

lavindkomstgrupperne altså mange af dem der knokler allerhårdest på vores arbejdsmarked står tilbage med en lang næse

hvor skæv og ulighedsskabende den her finanslov er kan måske bedst illustreres ved at fortælle hvad den betyder lad os finde på to fiktive danskere vi kunne kalde

johan er advokat og bor

er lagerarbejder og bor i en almen bolig i holstebro når finansloven fastfryser grundskylden i kroner og øre

seksten men arne får ligesom to millioner andre danskere der bor til leje

lovgivningen kun tilgodeser boligejere arnes husleje

næste år blive reguleret opad som det sker finanslovens sænkelse af registreringsafgiften på luksusbiler vil betyde at johan

hvis han skifter til en alfa romeo men arne der aldrig kommer i nærheden af at kunne købe sådan

men har sparet sammen til en kia picanto må betale præcis det samme for sin bil som før finansloven når johan om nogle år skal arve sin fars virksomhed slipper han billigere i arveafgift men arne der arver et sommerhus fra sine forældre får ikke nogen glæde af de millioner som regeringen afsætter han skal betale præcis det samme i boafgift

og boet til leje på den københavnske vestegn

peter og arbejdet som sosu assistent for finanslovens skattenedsættelser går målrettet uden om alle de danskere der tjener mindst

peter og alle andre almindelige danskere se frem til at betale regningen efter den fest som forligspartierne har inviteret johan og resten af overklassen med til og det bliver en dyr regning syv

skal kommunerne spare på grund af den her finanslov så når arne fremover skal aflevere ungerne i børnehaven vil der være færre pædagoger og besøgene fra hjemmehjælperen hos susannes forældre vil blive markant færre

skal han leve af betydelig mindre fordi voksenuddannelsesstøtten beskæres og det samme gælder arbejdstilsyn og kampen mod social dumping

med til at sikre arne og hans kollegaer mod arbejdsskader og social dumping

hvis danmark rammes af en ny krise og arne peter eller susanne bliver arbejdsløse

og når arnes unger om nogle år skal uddanne sig

efter år med milliardnedskæringer

universiteter jeg synes det står meget meget klart at den her finanslov er så

får mere og dem der har mindst får ingenting eller direkte mindre

vi har stillet en en række ændringsforslag til finansloven

set for at give dansk folkeparti en sidste chance for at leve op til de løfter som de gav danskerne før valget

og arbejdsløse og i modsat fald må vi bare konstatere at dansk folkeparti desværre slutter sig til den lidt for store gruppe af partier der siger det ene før valget og gør det modsatte bagefter

vidt forskellige konsekvenser for forskellige grupper af danskere for overklassen som udgør omkring tre procent af befolkningen og som i forvejen har de højeste indtægter og de største formuer

bliver der mere utryghed og dårligere velfærd og for de danskere der er så uheldige at være ramt af arbejdsløshed

eller som har et handicap

et år med større afsavn med større ydmygelser og med flere bekymringer finansloven efterlader med andre ord danmark som et mere klassedelt samfund som et mere utrygt samfund og som et mere kynisk

snyde igen som de blev snydt i to tusind og ti som de blev snydt i to tusind og otte og i alle de andre skattereformer som er blevet gennemført af skiftende flertal hver gang er de jo blevet snydt med hensyn

stillet mange flere vi har stillet en række ændringsforslag til

investere flere penge i dagpengesystemet og det vil vi arbejde for lige så snart vi får en ny regering ligesom vi også i den grad mener

også en skævhed i stoppet for grundskyld ifølge herre pelle dragsted lad mig fortælle om en skævhed siden år to tusind er beskatningen af ejendomsværdien

ejerlejligheder faldet mens beskatningen af ejendomsværdi

enfamiliehuse er steget det er nu så grelt at et hus i albertslund kommune beskattes fire og tres procent hårdere end en lejlighed til samme værdi i albertslund

fire og tres procent mere skat af samme ejendomsværdi afhængigt af om det er et enfamiliehus eller en ejerlejlighed er det ikke en skævhed som man bør gøre noget ved bør man ikke sørge for at dem der bor i huse ikke betaler fire og tres procent mere i skat end dem der bor i ejerlejlighed

der har de største huse de største villaer

se det på kommuner bliver

størstedelen af det her mindreprovenu brugt mens rigtig mange andre ikke vil opleve det samme den skævhed er der vi havde gerne set og det har vi jo foreslået i debatten en anden type ændring af grundskylden

de familier som har lave indkomster og som har svært ved at følge med

år

et udviklingspres på alle dele af den offentlige sektor det synes

også den offentlige sektor skal føle en tilskyndelse til at gøre tingene bedre og billigere

folketinget end at bevilge lidt færre penge næste år end vi gjorde sidste år og det er det som omprioriteringsbidraget er udtryk for jeg glæder mig også over at der blev afsat penge til

målrettede erhvervsskattelettelser blandt andet afskaffelse af nox afgiften som så blev en meget kraftig sænkelse af nox afgiften og

jeg sagde også under førstebehandlingen

at der manglede nogle borgernære

den almindelige borger kan mærke en byrdelettelse i hverdagen og her nævnte jeg tre ting i min ordførertale ved førstebehandlingen jeg nævnte at vi skulle have stoppet grundskyldens himmelflugt jeg nævnte at bilerne i danmark er for dyre på grund af verdensrekordhøj registreringsafgift og jeg nævnte

det bliver unødigt svært at drive fri og privatskoler eller at søge fri og privatskoler den glædelige meddelelse her i dag ved tredjebehandlingen er at alle de tre områder som jeg nævnte i min

blevet imødekommet det er sådan nu at vi har fået fastfrosset grundskylden på to tusind og femten niveau så de urimeligheder der allerede er opstået i ejendomsbeskatningen i danmark i det mindste ikke bliver større i to tusind og seksten vi har fået registreringsafgiftens øverste sats sænket fra en hundrede og firs procent til en hundrede og halvtreds

at biler til almindelige familier i danmark bliver billigere og vi har fået hævet koblingsprocenten for fri og privatskoler

forældre der sender deres børn i en fri eller privatskole ikke længere kun får en og halvfjerds procent af den offentlige omkostning ved at drive en folkeskole men får tre og halvfjerds procent

den endelige store utopi for liberal alliance det er skridt i den rigtige retning vi ønsker ikke blot at fastfryse grundskylden i to tusind og seksten vi ønsker at fastfryse den fra nu af og fremover der er ingen grund til at den skal stige og allerhelst ser vi en omprioritering af

at beskatte biler med en hundrede og halvtreds procent i registreringsafgift men vi har fået den ned fra en hundrede og firs

og det er første skridt til en fuldstændig afskaffelse af registreringsafgiften som er vores mål der er ingen registreringsafgift i tyskland der er ingen registreringsafgift i sverige

det er det på trods af at de ikke har nogen registreringsafgift

vi fik koblingsprocenten op fra en og halvfjerds til tre og halvfjerds for fri og privatskoler det er heller ikke vores endelige mål vi synes at den allerhelst skal være på firs

rimelig procent i forhold til

beskattes med en fast procent og det vil sige at jo mere de tjener jo mere skal de betale i skat vores foreløbige mål er at der skal være en skat på fyrre

om året fyrre procent det giver en betydelig højere beskatning af folk med høje indkomster end af folk med lave indkomster oveni mener vi at de første syv tusind kroners månedsløn skal friholdes helt for beskatning det vil sige at vi har et meget kraftigt element af at de bredeste skuldre skal bære

har jo intet med indkomst at gøre det er jo ikke sådan at folk der har brug for en bil nødvendigvis har en højere indkomst end folk ikke har brug for en bil det er ikke sådan at hvis man bor inde i københavn k og har sit daglige arbejde i københavn k og derfor ikke har brug for en bil

indkomst man har bare ikke brug for en bil og derfor kan man slippe for at

en hundrede og firs procent i afgift på bilen og det er ikke sådan at fordi man bor i jylland med halvtreds

til sin arbejdsplads og har behov for at købe en opel astra eller hvad det måtte være

hundrede og firs procent i afgift det er en fuldstændig arbitrær beskatning af folk baseret på deres livsstil og baseret på det sted i

i tønder men beskatningen af huset til

i københavn er på fire gange så meget som beskatningen af huset til

det de bredeste skuldre der er afgørende for hvor meget man betaler i skat

tager vi et opgør med her endelig

så har man flere penge at gøre godt med end hvis man som undertegnede kan nøjes med den lokale kommuneskole til sine børn i vanløse hvor jeg bor bor mange forskellige forældre nogle sender deres børn i kommuneskole det har jeg og min kone gjort andre sender deres børn i privatskole det er ikke sådan

har børnene i kommuneskole har flere penge end dem der sender deres børn i privatskole der er ingen sammenhæng

børn i privatskole skal betale så meget ekstra for at få lov til at vælge en skoleløsning der ikke er den offentlige blot fordi de er anderledes end de andre familier som kan nøjes med kommuneskolen

når man hører folk på venstrefløjen så hører man nogle gange

man kommer ud på venstrefløjen jo mere hører man det at samfundsstrukturerne i danmark favoriserer en småborgerlig levevis

endnu længere ude på venstrefløjen

afarter af venstrefløjen taler man om at der er en heteronormativ favorisering af familierne og

er dem der lever de mest forekommende liv altså den mest almindelige livsform i danmark er den hårdest beskattede

når man gerne vil have villa volvo og vovhund så betaler man virkelig meget ekstra i skat i forhold til hvis man ikke vil have de ting

villaen vi har gjort noget ved volvoen og på et tidspunkt kan det også være selv om jeg ikke lige kan forestille mig løsningen at vi kan gøre det billigere at have vovhund hvis det kan lade sig gøre

er vi i hvert fald åbne over for det

der er er en overbeskatning af den almindelige livsform i danmark og det vil vi gerne gøre noget ved og det tager vi et lille spadestik til her

det skattestop som anders fogh rasmussen

havde vi kan i

omvendt kan vi også godt lide at man gør nogle ting som er til gavn for landet og nogle gange kan de

nogle der har nogle særlige skatteprivilegier

bliver særlig godt behandlet af skattesystemet hvis man så ophæver den

af de virksomheder og bruger af provenuet til at sænke generelle skatter og afgifter så synes vi faktisk

vil hellere have lavere generelle afgifter end vi vil have særbegunstigelse af bestemte mennesker

årsagen til

andre menneskers ulykke men fordi i fik nogle forbedringer for nogle grupper som i er

sidder hernede jo været ude med ret kradsbørstige udtalelser om at hvis ikke

man fik en lettelse af topskatteprocenten

det fik man jo så ikke her i forbindelse med finansloven og jeg noterede mig

en skattereform i foråret indeholder en lettelse af topskatteprocenten

fordi der hvert år var lidt færre penge så mit første spørgsmål er

nogle andre partier

er i forhold til skattereformen der har man jo hørt at i har fået så meget

thulesen dahl sagt i har fået så meget i

provenu til at lette byrden for borgerne det var det vi gik til valg på vi gik jo faktisk til valg på et omprioriteringsbidrag

at nu kan vi ikke også få topskattelettelser det var nu vist

det er kontanthjælpsmodtagerne der skal betale for

grund er det jo rigtigt som herre jacob jensen venstres ordfører

lidt svært at sige når man tager en kop

om det kommer fra det varme eller det kolde

en voldsom tilbagerulning af de grønne tiltag som ellers har været

tidligere finanslove og som er med til at skabe for fem og halvfjerds milliard kroner i eksport jeg vil godt høre liberal alliances ordfører om det er klimafornægterne i liberal alliance som er skyld i

to millioner mennesker der bor i lejebolig har udsigt til at grundskylden stiger med to hundrede og fem og tyve million kroner i to tusind og seksten inden tilbageløb der blev også sagt at de bredeste skuldre skal bære

har udsigt til at få en højere grundskyld i

det samme gør sig også gældende med udlejningsboliger som lejerne så betaler huslejen for der er sket

en skævvridning af beskatningen af boliger i danmark de senere år som har betydet at folk

fået fortalt at de er sat til side

at indkøbe kampfly for så stort

pso afgiften som er pålagt den strøm

elproduktion er jo faktisk en udmærket måde at producere energi

at have sit eget lokale kraftværk

stående i form af et oliefyr eller lignende

der er en større energieffektivitet i det

altså lettelsen af registreringsafgiften er som herre martin lidegaard ved mere effektiv i forhold til at skabe øget arbejdsudbud end at lette topskatten vi går ind for en topskattelettelse også på grund af arbejdsudbuddet men hvis man alene så på hvad der skulle give mest arbejdsudbud

sænke registreringsafgiften yderligere

er at man er blevet enige om at man skal skære i boligydelsen

pensionister og handicappede men man er så samtidig med den her finanslovsaftale

ikke der er noget mærkværdigt i at de fattigste

dybest set kommer til at finansiere de skattelettelser det har så særlig været de konservative der kæmpede for det

al ære og respekt for de konservative men synes

fået noget som helst men jeg er ikke enig

grundskylden grundskylden og de fattigste

er der en ældre dame som lige har sat sit hus til salg fordi hun ikke kan betale grundskylden

ikke betale grundskylden og derfor har hun sat sit hus til salg

men de samlede ejendomsskatter er på toogtredivetusind kroner om året og af den grund har hun sat

så afgifterne på benzin og diesel finansierer altså ikke alene de negative miljøpåvirkninger fra bilerne men også de ulykker der sker og slitagen på vejene og trængslen så der er masser af afgifter på benzin og diesel i danmark ifølge det miljøøkonomiske råd

vi kan sagtens fjerne alle mulige andre afgifter på biler uden at bilisterne af den grund

det er noget vi skal gøre noget ved så jeg kunne godt tænke mig at høre ordføreren hvad tænker liberal alliance at vi skal gøre på længere sigt for

det er gået den forkerte vej og vi bidrager så til det med den her finanslov

de borgerlige partier vedtager hvad skal vi gøre her

klimaforandringer finder sted og har gjort det i århundreder og årtusinder

alternative energikilder og alternative transportformer

glæde sig over at solceller bliver billigere og billigere så de kan producere strøm og også glæde sig over at batterier bliver billigere og billigere så vi kan putte dem i vores biler og køre på strøm

været forskellige begrundelser for

alliances ordfører

der normalt sætter frihedsrettighederne

for meget kort tid siden om at man i princippet ikke

har vi regler der tillader at man som asylansøger i danmark kan tilbageholdes i to og halvfjerds timer så vi ser tydeligvis forskelligt på de to situation og det gør sf også for sf synes også det er i orden at man skal vente i to og halvfjerds timer nu har man så vedtaget en ny lovgivning som siger at hvis der er en helt

situation og det vælter ind med asylsøgere til danmark

kan man tilbageholdes i mere end to og halvfjerds timer og det synes

og hvis det vælter ind med titusind asylsøgere i løbet af en uge hvad skal man så gøre ved det man kan ikke behandle deres sager så hurtigt

tillader man bliver nødt til at have rum til at kunne gøre det over en længere periode og det er så det man har ændret lovgivningen til

uddannelse udviklingsbistand kultur klima og grøn omstilling og i stedet bruger pengene herfra på at gøre benzinbiler billigere på at fastfryse grundskylden og på at ville give skattelettelser til de rigeste derudover synes jeg faktisk at finanslovsforslaget efterlader flere spørgsmål

mellem det som regeringen tidligere har sagt uden for murene på christiansborg og det regeringen i dag siger inden for murene på christiansborg for eksempel

det ikke ret lang tid siden regeringen underskrev fns bæredygtighedsmål det er naturligvis rigtig rigtig godt

det forpligter danmark og de andre lande til at arbejde for at stoppe alle former for fattigdom inden to tusind og tredive

procent af bni om året det er jo alvorlige nedskæringer som især rammer de fattige i afrika hvor blandt andet den bilaterale bistand falder fra to milliard i to tusind og femten til fem hundrede og en og halvtreds million

i to tusind og seksten og hvordan hænger ambitionen om at reducere ulighed og fattigdom sammen med at regeringen herhjemme skærer i kontanthjælpen og i de sociale ydelser til flygtninge kort sagt hvordan hænger det sammen at regeringen siger at den vil arbejde for at reducere fattigdom når den kort efter forsøger at gennemføre en finanslov der snarere øger end begrænser ulighed et andet eksempel ser vi i forholdet mellem finansloven og den historiske klimaaftale som netop er blevet indgået mellem en hundrede og seks og halvfems lande i paris

enormt glade for parisaftalen som betyder at hele verden for første gang står sammen om en fælles klimadagsorden

glæde kan jeg forstå vi både deler med statsministeren og klimaministeren

regeringen den ene dag kan stå i paris og forpligte sig til at hæve de grønne ambitioner for få dage senere at stå i københavn og fremlægge et finanslovsforslag

sammenhæng er der heller ikke mellem at regeringen undskylder de mange flygtningeforringelser og besparelser på udviklingsbistanden med at kommunerne er presset i hvert fald ikke når regeringen samtidig selv vælger at finansiere store dele af finansloven ved at skære i de kommunale budgetter vi kan helt klart tilslutte os bekymringen hos de seks og firs procent af kommunerne som siger at nedskæringerne på finansloven vil forringe serviceniveauet i de kommunale tilbud fordi kommunerne frem mod

og nitten mister syv milliard kroner men det er jo først og fremmest på grund af de nedskæringer som regeringen selv har valgt at gennemføre for at

finde finansiering til finansloven

store udfordringer vi som samfund og planet står over for nu og på sigt det kan selvfølgelig skyldes at vi ser forskelligt på de udfordringer

hvad finansloven egentlig er et svar på hvad

hvilket samfund drømmer i om og hvordan har i tænkt jer at bidrage til at løse klimakrisen ulighedskrisen og flygtningekrisen

de kriser løser man jo ikke ved at sænke

jeg håber at regeringen allerede i dag vil svare på de spørgsmål ligesom jeg håber at den vil komme med nogle større visioner for fremtidens samfund

tid på at beskrive hvad alternativets vision er vores vision handler om at skabe et bæredygtigt samfund et bæredygtigt samfund hvor vi accepterer

fordi vi lever på en planet med begrænsede ressourcer

af mennesker og miljø vores vision handler derfor også om at vi indstiller os helt på en anden samfundsmodel

men også med en social og miljømæssig bundlinje

det for alternativet vigtigt at vækst og velstand ikke sker på bekostning af mennesker og miljø

for den økonomiske bæredygtighed i samfundet at vi har modet til at tænke længere end bare én regeringsperiode frem eller ét år frem når vi indgår politiske aftaler og vedtager finanslove

turde investere i langsigtede initiativer og vi skal turde investere i grønt erhvervsliv i innovation og i uddannelse også selv om vi måske først høster frugterne om mange år

rullede vi derfor som det første besparelserne på uddannelses og forskningsområdet tilbage

inden for vedvarende energi grønt iværksætteri og økologi

statens penge investeres der hvor de gør størst gavn

at der skal være et stærkt socialt sikkerhedsnet men også om at fremme lighed og lige muligheder i ind og udland i den forbindelse

og derudover hæve den til en procent

signal om at vi tager fns bæredygtighedsmål alvorligt ligesom det vil give et løft til verdens fattigste fordi udviklingsbistanden er de penge der giver den største menneskelige forskel per krone social bæredygtighed handler om mere end udviklingsbistand

uanset om man bor i ringkøbing rønne eller rudby

rulle besparelserne på kultur og kontanthjælpsområdet tilbage

vi derfor styrke balancen på den sociale bundlinje ved at indføre trafikal ligestilling i danmark så det bliver mere attraktivt at bo og arbejde uden for de store vækstcentre og byer

at den miljømæssige bundlinje er den vigtigste for alternativet det er den primært fordi den kommer til at påvirke de øvrige bundlinjer markant når den står i minus af samme grund

i vores ændringsforslag foreslået at rulle de varslede besparelser på det grønne område tilbage det stopper dog langtfra her da vi mener at danmark bør øge investeringerne i vedvarende energi elbiler og varmepumper for

da fremtidens jobs skal skabes i den grønne sektor sidst men ikke mindst er vi også nødt til at kigge på vores naturindsats af hensyn til biodiversiteten til en start foreslår vi for eksempel at afsætte halvtreds million kroner til at sikre mere naturskov allerede fra to tusind og seksten nu tror i måske at

for som det fremgår af vores ændringsforslag

vores forslag skam finansieret krone for krone nøjagtig sådan som finansministeren godt kan lide det for god ordens skyld kan jeg opsummere at det blandt andet handler om at indføre en skat på finansielle transaktioner så vi får et mere stabilt skattesystem og seks og tyve milliard kroner ekstra de næste fire år at vi vil hæve ejendomsværdiskatterne gradvis så vi skaber et mere stabilt arbejdsmarked og at vi vil fastholde nox afgifterne fordi det skal være dyrt at forurene og udlede kvælstofoxider nu har jeg forsøgt

nogle ord på alternativets tanker om det foreliggende finanslovsforslag og derudover har jeg også forsøgt at forklare hvordan vi gerne så

et alternativ til det foreliggende finanslovsforslag som ligger milevidt fra det vi kunne ønske os i alternativet

især uholdbart at der skal gennemføres massive besparelser på klima og miljø uddannelse og forskning samt udviklingsbistand og sociale ydelser afslutningsvis vil jeg gentage min pointe om at vi savner at se nogle

visioner for regeringen og et mod til at adressere de helt store samfundsudfordringer som ikke mindst drejer sig om klimaforandringerne og det deraf følgende behov for at accelerere den grønne omstilling der jo kommer til at påvirke både den økonomiske den sociale og den miljømæssige bundlinje med regeringens finanslovsforslag er vi i fuld gang med at låne

det

kom til at lægge stemmer til den såkaldt grønne boligjobordning som nu har vist sig slet intet grønt bidrag at give heller ingen jobs

én ting er at man kan begå en fejl det er fuldstændig fair det gør vi alle sammen

er lidt slemt hvis man bliver ved med at begå den altså hvis

skal forvente at man vil med at begå den i to tusind og sytten

at gå med i den her aftale det der har været alternativets intention

i første omgang som man vil hente fra etableringen af en skat på finansielle transaktioner

betænkeligheder eller ser nogen negative konsekvenser ved lige sådan at finde seks milliard

man skylder i alternativet men det indbefatter så at man har fundet de her seks milliard

ingen negative konsekvenser har i form af manglende investeringer eller på anden vis

i det fremlagte finanslovsforslag i forhold til

for under den tidligere regering så der blandt andet med de finanslovsforslag som vi deltog i blev afsat midler til grønne iværksættere til grønne iværksætterhuse til en grøn omstillingsfond som skulle hjælpe virksomheder til at omstille til lukkede ressourcekredsløb og en hel masse andre ting som netop skulle styrke hele den grønne retning det er ting der nu er lukket og

også den grønne ildsjælepulje som skulle støtte befolkningens engagement og mobilisering i hele den grønne omstilling

man kunne komme rigtig rigtig langt hvis man i stedet for brugte de fire hundrede million kr som man har sat af til boligjobordningen til at støtte alle de her gode initiativer det er derfor vi har fremsat

hele finansloven er fuldstændig blæst for reformer der er ikke et større konstruktivt tiltag

vi har fået en blå regering som kunne give os flere muligheder flere økonomiske ressourcer til at investere i fremtiden skabe arbejdspladser og give os det økonomiske råderum der kunne flytte danmark ind i fremtiden tværtimod har man så besluttet i de to

at gennemføre et fuldstændig bevidstløst omprioriteringsbidrag som man kalder det hvor man kører en grønthøster hen over kommunerne og indkasserer pengene

kan sidde og lege julemand inde i struenseeværelset i finansministeriet

vi kommer til at bidrage til i de overslagsår hvor man ikke engang har en aftale med kommunerne om at gøre det det har man

derfor også synes vi at gøre vold på det kommunale selvstyre vi fatter ikke at dansk folkeparti vil lægge stemmer til det så meget om rammerne

hørt finansministeren og flere andre sige

man har foretaget besparelserne på udviklingsbistanden forskningsområdet uddannelsesområdet

var notorisk forkert der er ikke én eneste af de besparelser som regeringen foretager der kan begrundes med smalhals

at man overtog en dårlig økonomi hver eneste krone som den her regering har sparet på vores næste generation i form af at skære på uddannelse antal pædagoger den grønne omstilling udviklingsbistanden til at forebygge konflikter og flygtningestrømme

som peger tilbage i stedet for at pege fremad for hvad er det man har brugt pengene til man har brugt dem på en række klatvise afgiftslettelser man har lavet nogle afgiftslettelser i

videre det er jo ikke noget der investerer

det er tværtimod noget der risikerer at sende ubetalte regninger videre til den næste generation danskere

den miljømæssige bæredygtighed eller den sociale bæredygtighed

også i integrationsydelsen til de nye danskere

langt sværere at få dem integreret og nyttiggjort i det danske samfund

en finanslov der kigger tilbage i stedet for at kigge frem det er et makværk fordi det også er et mærkeligt kludetæppe der viser at man har så mange forskellige støttepartier man skal tage hensyn til at der ikke rigtig er noget samlet billede det fører mig til processen i

dem der hørte vores forespørgsel her i formiddag kan jo

i den situation at fordi regeringen ikke har styr på sit parlamentariske flertal og

landets pensionister nu opleve først at få en boligydelse udbetalt

vedtaget det er ikke nogen imponerende karakter man kan give hverken rammer indhold eller proces i den her finanslov

at de politiske partier der holder hånden under denne

måske overvejer i det mindste at stille som krav

den næste generation danskere kan se sig selv i de her finanslovsforslag i stedet for at det hele

ned over dem og lægger tallene sammen i

af ændringsforslag hvor man vil tilbagerulle besparelser på udviklingsbistanden og tilbagerulle besparelser på forskning uddannelse og alle mulige andre områder hvordan vil man så finansiere det

finansiere ved at afskaffe boligjobordningen og så tror

man kalder et effektiviseringbidrag på politiområdet alt i alt har man

det jeg sådan kan finde frem til er omkring seks hundrede million kroner hvordan hænger

fokuserede økonomi er vi faktisk i stand til ikke alene at rulle alle regeringens besparelser tilbage

fra ulandsbistand over miljø til uddannelse og integrationsydelse

en række offensive forslag inden for de samme områder blandt andet flere penge til pædagoger klima og miljø det er simpelt hen fordi vi ikke klatter pengene væk

regeringens oprindelige forslag og til de nye ændringsforslag

ældre så nu kan kommunerne ikke vælge at bruge de penge til

plads til at effektivisere i kommunerne men hvorfor er det os og

økonomiske ansvarlighed som jeg trods alt synes det radikale venstre tidligere

fremsyn kunne jeg måske godt tænke mig

en lille smule ansvar

på sig som det er at skulle

i købet at det var økonomien der tvang regeringen til nedskæringer

man har fundet plads til at bruge milliarder af kroner på helt unødvendige skattelettelser og afgiftslettelser på den måde beviser regeringen jo

set at dens megen snak om kasseeftersyn og nødvendige prioriteringer

sf har valgt

et begrænset antal ændringsforslag som hvis de bliver vedtaget vil pege fremad i en retning af at løse danmarks problemer og samtidig give et bidrag til at løse de globale udfordringer vi står med på

flygtninge det er dog ikke alt der bliver rettet op på

selv hvis vi skulle fjerne alle urimelighederne i

det kan særskilt nævnes at sf gerne så at der blev investeret mere i forskning ikke mindst i den frie forskning og i grøn omstilling og i teknologi vi har ikke stillet

da vi har søgt at afbøde skadevirkningerne af regeringens nedskæringer på forskningen ved at gå med i en aftale om fordeling af forskningsreserven men godt

hvis man regner med tilbageløb og adfærd ud fra finansministeriets egne principper så er forslagene

finansministeriets regneprincipper er dog på flere måder problematiske

positive og afledte effekter af investeringer i uddannelse daginstitutioner og arbejdsmiljø og så videre

finansministeriet regner heller ikke på hvor dyrt det bliver for danmark at leve op til vores internationale klimaforpligtelser

i sig selv dyrt at regeringen ikke tør regne omvendt

set den tunge ende nedad og vi har behov for at højne danmarks klimaambitioner i ganske betragteligt omfang derudover hvis man virkelig ville gøre noget ved klimaudfordringerne

man jo samtidig gøre noget godt ved beskæftigelsen

set også ligger til grund for sfs ændringsforslag til finansloven nemlig at vi gerne ville være med til at styrke ikke bare den grønne indsats men også det der skaber beskæftigelse i den grønne del af sektoren derudover tror

set også at vi ville løfte danmark i sin helhed hvis man ansatte flere i daginstitutioner i skoler og i uddannelsessektoren generelt fordi vi har behov for at investere i

det er det råstof vi kommer til at leve af også i fremtiden ikke mindst når man ser på de udfordringer der er med faldende oliepriser og manglende indtægter fra nordsøen

selvfølgelig nogle helt berettigede bekymringer om hvor

komme fra og der er kun et svar det er viden det er uddannelse det er de unge mennesker der i dag får deres skolegang derfor er det dog paradoksalt at

i den grad bruger ressourcerne på afgiftslettelser på luksusbilerne skattenedsættelser til de rigeste boligejere og ikke mindst forsøger at træde på pensionisterne som man har gjort

derfor er det altså også paradoksalt at dem der kommer til at

set skal leve af i fremtiden derfor undrer jeg mig bravt over den aftale vi står med i dag

hvis man går tilbage til åbningsdebatten her i folketingssalen så stod herre kristian thulesen dahl dansk folkepartis formand her på talerstolen hvor jeg står nu i dag

have glemt hvad man rent faktisk var ude i at forhandle for

hvor man i den grad kunne se at

i forhold til de kommende år skulle man hente næsten to milliard kroner

pensionisterne og de handicappede det udviklede sig så i går aftes til at vi

fik nye ændringsforslag i finansudvalget og hastesamråd med finansministeren for nu havde man pludselig besluttet sig til midlertidigt at udskyde de

her til morgen kunne vi så høre fra dansk folkepartis finansordfører at pensionisterne også fremadrettet skal friholdes hvad dog alle andre ordførere fra den borgerlige fløj har dementeret her i dag

i forhold til hvad det er for en finanslovsaftale vi i dag står og behandler og ikke mindst den finansiering som man rigtig gerne vil prale af i

har indgået og dermed også ude at sikre at man står med en finanslov som har et ganske betragteligt underskud når man ser på de kommende år

man har forsøgt at prædike her i dag det drejer sig i

et stigende trecifret millionbeløb som betyder at man over de kommende år vil mangle op mod to milliard

man nu midlertidigt har udskudt det men det er meget klart slået fast i dag af blandt andet liberal alliances ordfører og også venstres ordfører at pengene skal findes ved at de fattigste pensionister

det er dem der køber luksusbilerne der

billigere at købe en stor porsche samtidig

kan man se at de rigeste boligejere dem som bor i de områder hvor man rent faktisk har sikret sig ganske betragtelige gevinster

bare at eje sin egen bolig nu skal lettes i skatten igen

det gør pensionisterne det gør de studerende det gør de svageste i vores samfund på den baggrund synes jeg også man må sige at den finanslov vi står med i dag er noget mistrøstig

ikke sidder et eneste medlem fra dansk folkeparti her i folketingssalen

jeg synes det er forbløffende at man har to og tyve folketingsmedlemmer som ikke bare er medlemmer af folketinget men også er medlemmer

derude også skal være med til at gennemføre et omprioriteringsbidrag som koster ganske betragteligt på skoler på daginstitutioner og

et eneste medlem fra dansk folkeparti til stede i folketingssalen jeg synes ærlig talt det er lidt pinligt at landets næststørste parti ikke kan

jeg synes dansk folkeparti har et forklaringsproblem af de større og det er måske baggrunden for at man i dag

jeg synes næsten en foragt for folketinget simpelt hen bliver væk fra debatterne

tilføje blot at sf med den finansiering der er

så ligger danmark nede på en treogtyvende plads hvad angår hvor stor en andel af en ungdomsårgang der får en videregående uddannelse altså en treogtyvende plads ud af fire og tredive

os fra treogtyvende pladsen på

i forhold til hvor mange der tager en ungdomsuddannelse ved at man sparer på ungdomsuddannelserne ved at man afskediger lærere ude på landets gymnasier og tekniske skoler og ved at man sparer markant på uddannelse og forskning på landets universiteter jeg tror ikke på at man får et højere uddannelsesniveau

tror på at det er den større bil der så sikrer et højere uddannelsesniveau så kan det godt være at det er en helt anden regnebog

var

det kan være svært at løbe fra den det har jeg fuld forståelse for men hvis det nu viser sig

så lille en klimaeffekt vil sf så være parat til for eksempel næste år at gå til regeringen og prøve

at få omprioriteret de her midler til noget der er stærkere rent klimamæssigt

glade for at vi har fået regeringen lokket med på

får sat gang i hjulene også ude i udkantsdanmark hvor det nogle gange er lidt svært at få pengene til at slå til i forhold til at udskifte vinduerne

glæde mig over at vi med den aftale vi har lavet i forhold til boligjobordningen er med til at trække danmark et lille skridt i en grønnere retning

efterisoleret både taget og hulmuren men altså også får skiftet vinduerne ud

betyder noget for rigtig mange familier og det er ikke de velstillede der er trods

jeg tror det betyder noget for rigtig mange mennesker som ikke nødvendigvis bor et sted hvor der har været høje huslejestigninger

man stiller en række ændringsforslag for at luge ud i nogle af de ja mest stupide ting den pågældende regering har fundet på

man at komme med de bedste forslag man selv har det tror jeg

almen praksis som alle oppositionspartier har benyttet igennem rigtig mange

at vi ikke stiller ændringsforslag lige på det her punkt

og rustes bedre i forhold til truslen fra international terrorisme

ville vi have et løft af den humanitære nødhjælp til nærområderne alle tre krav har vi fået igennem

tegner et billede af en finanslov i balance der trækker danmark

at vi nu endelig har fået stoppet boligskatternes himmelflugt sikret en fastfrysning af grundskylden og dermed sikret et reelt skattestop for landets boligejere ingen boligejere skal i to tusind og seksten betale mere i grundskyld

og alt i alt lettes grundskylden med to milliard kroner over de næste fire år så når familien hansen sidder ude i haven

for nu er der sikret ro omkring grundskylden omkring boligskatterne det kommende år det betyder konkret at lis der bor i brønshøj slipper billigere i ejendomsskat næste år i dag bor hun med sin søn i et beskedent hus på fire og tres

og fem og tyve m² grund huset købte hun for en

million kroner i to tusind og elleve og alene i

en grundskyld på treogtredivetusinde og ottehundrede og fireogfirs kroner

at kunne sige til lis og de hundredtusindvis af andre danske boligejere som lider under den stigende grundskyld at boligskatternes himmelflugt nu endelig er

har vi med finansloven sikret et bedre fremtidsrettet dansk politi selv om det til tider var en ensom kamp kom vi alligevel i mål med et resultat vi kan være stolte af vi har sikret politiet et markant ressourceløft der betyder at vi har styrket kampen mod terror og grænseoverskridende kriminalitet vi har styrket indsatsen mod indbrud og sikret mere tryghed for danskerne og samtidig har vi sikret at der over de kommende to år bliver optaget

en hundrede nye betjente på politiskolen det betyder at vi kommer nærmere en politistyrke der reelt har en mulighed for at være i øjenhøjde med almindelige danskere og ikke mindst hele tiden at være i haserne på den kriminelle underverden terrortruslen mod danmark

den vestlige verden er jo accelereret den er present hver eneste dag er der folk som planlægger attentater mod vestlige interesser også mod danske interesser

jeg også glad for at der etableres døgnbemandede situations og operationscentre og at pet får langt flere ressourcer til både efterretningsarbejde og personbeskyttelse

endelig er jeg glad for at vi med finanslovsaftalen for to tusind og seksten har sikret et løft af den humanitære bistand til nærområderne så særlig flygtningene i lejrene omkring syrien får mere støtte i en ellers håbløs situation

flygtninge eller internt fordrevne

det betyder at der er brug for mere end blot banal umiddelbar katastrofehjælp som for eksempel vand sanitet og husly flygtninge og fordrevne har behov for at

sådan tættere ind på livet

er i lejrene og derfor er det vigtigt at der ud over katastrofehjælpen også er ressourcer til at sikre de aktiviteter der har et længere perspektiv

økonomiske aktiviteter og så selvfølgelig at have et familieliv

vi har grundlæggende været nødt til at prioritere bistanden så flere tilbydes muligheder tættere på deres hjem og med finansloven for to tusind og seksten har vi nået

betydelig mere fokus på med finansloven for seksten får vi blandt andet rullet nox afgiften tilbage fra eksorbitante fem og tyve kroner

så der fortsat kan være maritime arbejdspladser i danmark

milliarder af kroner i eksportindtægter og i tusindvis af arbejdspladser stadig væk kan udvikle sig i danmark og så fjerner vi ikke mindst en afgift der aldrig har eksisteret ja det lyder lidt utroligt men reklameafgiften

levet en skyggetilværelse i den tidligere regerings økonomiske planer er nu endegyldigt lagt i graven

vi fik også sikret at registreringsafgiften nu bliver sat ned fra

og det giver mere mobilitet og mere velfærd i samfundet sidst men ikke mindst har vi med finansloven givet bedre vilkår for generationsskifte for erhvervsvirksomheder alene i seksten bliver der afsat to hundrede million kroner til at nedsætte bo og gaveafgiften det beløb øger vi frem til

så vi får finansieret en yderligere nedsættelse af bo og gaveafgiften i forbindelse med generationsskifte af familieejede virksomheder afgiften bliver sat ned til fem procent det betyder at de femogtredivetusind familieejede virksomheder som står over for et generationsskifte

i produktivitet i produktion i danmark

ikke skal overveje at blive solgt til

en kapitalfond eller til udlandet eller lukke helt

hele fundamentet i det erhvervsliv som er så afgørende for udviklingen af danmark vi har en smv struktur

den struktur og de virksomheder i danmark

og tres million kroner til erhvervsdrivende fonde så vi får etableret nogle flere af dem der er

otte og halvfems lavede et indgreb over for området og det betyder

får nogle flere erhvervsdrivende fonde som også igennem kriser kan investere og udvikle

så også afsat i årene frem

at vi som nation stadig er fattigere end før krisen satte ind i september to tusind og otte vores primære konkurrenter sverige tyskland

der peger ind i fremtiden mens danmark stadig

et sted mellem første og andet gear derfor ser jeg frem til de kommende år hvor der skal føres en seriøs vækstpolitik

skal føres en politik som fokuserer på hvordan vi får skabt arbejdspladser og produktion i danmark til at finansiere velfærden

for at hjulene snurrer og hænderne står klar

så svært der er et væld af gode reformforslag et væld af gode ønsker til hvordan vi kan lette vilkårene for erhvervslivet så de investerer i produktivitet og produktion i danmark og det vil vi

de kommende finanslove og kommende aftaler som vi forhåbentlig indgår med regeringen det skal bedre kunne betale sig at arbejde vi skal fjerne

vi skal lette virksomhedernes skatter og afgifter og ikke mindst skal vi understøtte

når vi forhåbentlig i morgen også får vedtaget finansloven for to tusind

fylder en mindre del af skatterne

danmark og det er svarende til en skattelettelse for familien danmark

ikke kæmper mere for familierne ikke kæmper mere for at man kan blive boende i sin bolig men det må man jo selv

vi er for skattestoppet jeg synes det er godt instrument som er med til at disciplinere

og alle offentlige udgiftsdrivere til at sørge for at pengene

at man hæver skatter og afgifter et sted derfor er vi for et reelt skattestop

fordi vi mener der er brug for at lette skatter og afgifter mange forskellige steder i systemet for at få et stærkere danmark

der har skattestoppet den disciplinerende effekt

og finde pengene et andet sted hvis man vil gøre noget godt ét sted

slagtede miljøindsatser

sejle videre med regeringens pram ud i en uvis fremtid kan vi være sikre på at de konservative vil følge op på det nu kommer der en runde til

blå partier i den kamp og der må man respektere

med den her finanslov blevet gennemført en voldsom forringelse af boligydelsen for netop pensionister altså ikke pensionister der bor i ejerbolig men pensionister der

i plejeboliger eller lejeboliger

jo fint at lotte hansen eller hvem

i maven når hun ser børnene lege med fodbolden ude i haven

grundskylden men er det okay at gerda hansen der sidder i en plejebolig eller hendes pårørende nu skal gå med en knude i maven og afvente de nedskæringer som skal gennemføres i foråret hvor er bekymringen for de pensionister som ikke bor i ejerboliger

at man har den indstilling

for enhedslisten at når man kan se at der er en offentlig udgift som bare løber løbsk og vi ikke har et pengetræ ude i haven og vi skal finansiere vores velfærdssamfund så må man se på om den regulering der så er af boligydelsen skal være højere end andre offentlige

skal diskuteres igen til foråret men det der var forslaget var

at ændre reguleringen så den flugtede med med den prisudvikling der var i samfundet så man stadig

sin husleje det synes jeg stadig væk er rimeligt

burde være indstillet på så vi brugte vores offentlige penge fornuftigt og folk kunne blive boende også i deres lejligheder

på internationalt ulandsbistanden skal sørge for at folk udvikler sig der hvor de er

ikke tænker på at flygte eller gå i krig med hinanden

ude i verden hvad sker der i flygtningelejrene når de ikke få de penge de skal have hvad sker der i udviklingslandene hvis man ikke udvikler

i dag bliver de brugt meget bedre og har

men i den situation den vestlige verden er kommet i med den store migration

jo nødt til at se på hvordan man bruger de ressourcer der er til rådighed og der er det sådan

til at håndtere flygtningesituationer og asylmodtagelse i

det gør danmark også og det synes jeg er fornuftigt når nu

i jordan

pensionister og handicappede bliver ramt

i panik at lave lidt om på det men nu er det jo bare uvished de er ramt af og ingen ved rigtig hvordan det ender

og det giver tryghed for familien det gør mig også godt gammeldags glad at en helt almindelig familie

for at få produktion i aalborg fordi vi har sat no

mig også godt gammeldags glad at en helt almindelig familie i københavnsområdet får tryghed og ro i maven ved at vi har sørget for at boligskatterne ikke eksploderer så man kan blive boende i sin bolig alle de ting er for helt almindelige familier som har helt almindelige indkomster og som svarer til helt almindelige

på ikke at lave generaliserende ordninger som bare stiger og stiger hele tiden

flygtninge i nærområderne

de lande i verden som giver mest ulandsbistand

i

er lidt skuffende at se at man får råd til

for boligejerne og dermed inden tilbageløbet bruge

ser de her nedskæringer på det grønne område hvor blandt

ikke i højere grad har råd til at prioritere den grønne omstilling som er blevet endnu mere aktuel efter

efter to tusind og et på nær lige det meget berømte

havde man altså en situation hvor man ikke kunne hæve skatter

sige disciplinerede ministerierne man fulgte

i den tidligere s r sf regering

finder pengene nogle forskellige steder men der er altså ikke nogen sammenhæng mellem boligydelsen

det at tres procent af danskerne kan blive boende i deres bolig

på vegne af grønland herudover kommer et ansvar

de knap attentusind grønlændere som er bosiddende i danmark

at der var store misforståelser ved finanslovsforhandlingerne i denne omgang

grønlandske folketingsmedlemmer misforståelsen beroede på at venstre troede at vores ønsker til finansloven blev bragt videre af andre partier i folketinget lad mig sige det meget klart vi har vores egen stemme bogstavelig talt

et selvstændigt parti og vi forbeholder os retten til at samarbejde bredt med alle i folketinget derfor har vi også et naturligt ønske om at fremme de sager som vi arbejder med præcis ligesom alle andre partier i dette folketing

andre partier her i folketinget og vi forventer derfor også at blive indkaldt på lige fod

men ønsker selv at sidde med ved forhandlingsbordet efter finansloven

lukket havde jeg et møde med finansministeren og her fremlagde jeg mine ønsker om at styrke fastholdelse af grønlandske studerende

styrke det grønlandske civilsamfund

for grønlændere bosiddende i danmark det er vigtigt at vi kigger på den mellemgruppe

vi kan få dem inkluderet i det danske samfund frem for at gruppen af socialt sårbare fortsat

og vi bliver nødt til at se det som en investering hvor man med meget få midler kan være med til at sikre at flere bidrager aktivt til samfundet og betaler skat i det danske samfund rapporter fra sfi bestilt af socialstyrelsen dokumenterer sammen med rapporter fra institut for menneskerettigheder det som vi allerede godt ved i forvejen nemlig at en større gruppe af grønlændere bosiddende i danmark er udsatte også set i relation til øvrige danske statsborgere det er ikke acceptabelt når socialministeren siger at grønlændere bosiddende i danmark

at man lukker øjnene eller eller bare lader stå til

over for finansministeren justitsområdet som halter langt bagud i forhold til danske forhold der er behov for en afdækning af hvor stort behovet er

detentioner eller arresthuse i bygderne det kan ikke være rigtigt at vi i et moderne rigsfællesskab vender det blinde øje til når vi ved at politiets forlængede arm i bygderne kommunefogederne er nødsaget til at lænke tilbageholdte til radiatorer i private hjem kan vi være det bekendt

der ønsker at påtage sig det vigtige ansvar som kommunefogeder når vi ved at cirka en tredjedel af bygderne mangler kommunefogeder når jeg har sagt de her ting

forventning om at blive hørt fordi der også er nogle punkter som fremgår af regeringsgrundlaget det handler om at vi skal have flere til at tage en uddannelse det handler om at vi skal have flere i arbejde frem for på social forsørgelse og det handler om at sikre retssikkerheden i grønland

sig selv det spørgsmål om ikke vi selv har et ansvar i grønland og til det

det fritager ikke den danske regering fra et ansvar men fordrer at man samarbejder

få rettet op på de her forhold det har været en uskøn proces og jeg har store forventninger til at regeringen vil rette op på det i de kommende finanslovsforhandlinger og selvfølgelig sikre at de grønlandske folketingsmedlemmer også bliver hørt på grund af disse kritikpunkter som jeg har til finanslovsprocessen og den manglende inddragelse

ikke at støtte finansloven men at stemme hverken for eller imod jeg håber at vi allerede til de næste finanslovsforhandlinger vil kunne få rettet op på den her misforståelse og den manglende inddragelse af de grønlandske folketingsmedlemmer og at regeringen vil sikre at samtlige folketingsmedlemmer

en blå regering i stedet og den har så valgt at sænke nogle skatter men hvis det havde stået til de grønlandske mandater

jo haft en rød regering som ikke ville sænke skatterne

er man altså imod at sænke skatten i danmark til grønlandsk niveau

kan vi være med til at styrke civilsamfundet og dermed også de forhold som

bosiddende i danmark har det er nogle ting som er dokumenteret i nogle af de rapporter som jeg nævnte og så har vi også en en ret stærk

man lavede nogle initiativer nogle af kommunerne har jo taget nogle initiativer til for eksempel

tilbyde akademisk dansk akademisk engelsk men også at sikre en god start vi ved at fremdriftsreformen har en betydning for grønlandske studerende

det noget helt andet at flytte fire tusind

en dansk studerende flytter man måske hundrede

kommunefogeder er nødt til at lænke tilbageholdte i deres private hjem det synes jeg ikke er passende for et moderne rigsfællesskab jeg synes det er beskæmmende at

interessant debat om finansloven for to tusind og seksten inden jeg kommenterer nogen indlæg

skitsere hovedelementerne i finanslovsaftalen regeringen har jo indgået en aftale om finansloven for to tusind og seksten med dansk folkeparti liberal alliance og det konservative folkeparti

godt kvittere for det gode samarbejde og for at partierne har været med til at tage medansvar for vores samfund vi har lavet en aftale om finansloven for to tusind og seksten med nogle klare prioriteringer som sætter en ny retning for danmark

aftaleparterne fastholdt den ansvarlige økonomiske politik

kasseeftersynet fra august viste at de offentlige finanser var i mindre god stand end ventet før valget vi har med finanslovsaftalen taget konsekvensen og foretaget en markant styrkelse af

de offentlige finanser med fem milliard kroner i to tusind og seksten og fået skabt luft til underskudsgrænsen i budgetloven underskuddet på den strukturelle saldo er reduceret til nul procent af bnp og dermed er der nu luft til budgetlovens grænse og vi er et skridt tættere på målet om en strukturel balance

det er vigtigt af flere grunde for det første skal vi jo tilpasse økonomien så målet om balance på de offentlige finanser i to tusind og tyve indfris det skal sikre at der også er

råd til at finansiere velfærdssamfundet i fremtiden hvor der jo bliver flere ældre for det andet er økonomien nu inde i et opsving med fremgang i bnp og beskæftigelse og derfor er det vigtigt at vi fører en klog finanspolitik som understøtter et holdbart

derfor skal vi stille og roligt stramme finanspolitikken i forhold til det lempelige udgangspunkt det har således været et grundvilkår for finansloven for to tusind og seksten at rammerne var stramme og derfor er alle nye initiativer finansieret krone for krone gennem omprioriteringer vi har taget ansvar i en svær svær situation og vi har turdet prioritere

aftalen om finansloven går på to ben vi styrker kernevelfærden og trygheden markant og samtidig gør vi hverdagen lettere for familier og boligejere og vi skaber bedre vilkår for at drive virksomhed i danmark vi har afsat to

ekstra til sundhed i to tusind og seksten vi gav regionerne en

i aftalen fra i sommer og vi løfter derudover med cirka en milliard kroner her på finansloven pengene skal bruges blandt andet på en indsats for demente der er mange som har sygdommen inde på livet og her kan vi gøre det bedre så den stigende gruppe borgere med demens og deres pårørende får god hjælp og en værdig og tryg tilværelse

er der sat midler af til en akutpakke på sygehusene i forhold til de ældre medicinske patienter der er også afsat midler til øget kapacitet på de offentlige sygehuse og til at sikre en reel ret for patienten til at blive udredt eller behandlet et andet sted hvis ventetiden på det offentlige sygehus overstiger tredive dage derudover har vi prioriteret midler til at styrke den akutte indsats i landets yderområder

ældremilliarden fra finansloven for to tusind og fjorten som bliver lagt ud i bloktilskuddet i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen fra to tusind og seksten med kommunernes landsforening så nu for at skære det helt ud i pap med finanslovsaftalen for to tusind og seksten kan kommunerne samlet set anvende en halv milliard

mere på service i to tusind og seksten

samtidig forventes en realvækst i det offentlige forbrug

procent fra to tusind og femten til seksten en del af stigningen stigningen skyldes øgede udgifter til asyl men selv når der korrigeres for asyludgifterne ventes der aktuelt en realvækst på nul

vi er altså langt fra det skræmmebillede som bliver tegnet i medierne af nedskæringer af vores velfærd

med finansloven for to tusind og seksten tilfører vi politiet i alt

en milliard kroner frem mod to tusind og nitten i den nye flerårsaftale om politiets økonomi den nye flerårsaftale giver gode rammer for politiets fremtidige arbejde med at sikre et trygt danmark med aftalen får danmark et stærkt værn mod terror og vi får flere betjente til at lave politiarbejde det skal være lettere at være dansker og derfor har vi nedsat registreringsafgiften for personbiler og motorcykler fra en hundrede og firs procent til en hundrede og halvtreds procent det betyder helt konkret at der skal betales cirka titusind tyvetusind kroner mindre i registreringsafgift for en mellemstor familiebil med afgiftsnedsættelsen bliver det i højere grad muligt at købe mere familievenlige og trafiksikre biler samtidig har vi fastfrosset grundskylden

og det betyder at boligejere skal betale det samme i kroner og øre i to tusind og seksten som de gjorde i to tusind og femten ved uændret grundskyldspromille

finansloven finansloven for to tusind og seksten styrker også rammevilkårene for dansk erhvervsliv det skal være billigere og lettere at drive virksomhed i danmark vi vil gennemføre en række initiativer der kan skabe vækst og udvikling i hele danmark regeringen har præsenteret en plan for vækst og udvikling i hele danmark der udmønter de midler som aftalepartierne med finanslovsaftalen har afsat til at understøtte fremgang i de erhverv der særlig er repræsenteret uden for de større byer og i landdistrikterne og til at forbedre vilkårene for at bo og arbejde i hele landet

det er begge initiativer som den tidligere regering besluttede og som gjorde det dyrere at drive virksomhed og nu ruller vi dem tilbage vi afsætter med finansloven for to tusind og seksten penge til en erhvervsbeskatningsreform der skal gøre den danske erhvervsbeskatning mere enkel og mere konkurrencedygtig så vi kan tiltrække flere udenlandske investeringer samtidig vil vi forbedre rammerne for virksomhedsoverdragelse til erhvervsdrivende fonde for eksempel i forbindelse med generationsskifte der er enighed om at familieejede virksomheder skal sikres gode rammevilkår i forbindelse med et generationsskifte derfor har vi afsat to hundrede million kroner fra to tusind og seksten til at nedsætte bo og arveafgiften og dermed reducerer vi beskatningen ved at overdrage en erhvervsvirksomhed til et nært

vi genindfører skattefriheden for individuelle medarbejderaktier det indebærer

af årslønnen endelig har vi afsat penge til en landbrugs og fødevarepakke herunder til målrettede miljøtiltag

arbejde til foråret ud over den centrale finanslovsaftale

er der indgået i alt fem delaftaler

aftale om et kontanthjælpsloft

det kan betale sig at arbejde en aftale om det kongelige teater en udmøntning af

for to tusind og seksten

udmøntning af satspuljen for to tusind og seksten regeringen vil gerne kvittere for at flere partier er med til at tage ansvar for disse delaftaler lad mig også knytte et par ord til de justeringer aftaleparterne har

for to tusind og seksten og samtidig får vi bedre mulighed for at afklare spørgsmål og uklarheder

rejst spørgsmål til konsekvenserne af nogle finansieringselementer på fondsområdet her er aftaleparterne enige om at det særlige konsolideringsfradrag for fonde fortsat fjernes fra to tusind og seksten og frem det er samtidig besluttet at den nuværende overførselsregel fastholdes justeringerne af disse finansieringselementer efterlader et finansieringsbehov på cirka firs milliard kroner årligt som parterne er enige om at udmønte i foråret to tusind og seksten på baggrund af et oplæg fra regeringen endelig er parterne også enige om at drøfte størrelsen på udligningsskatten på pensioner frem mod to tusind og tyve ligesom vi vil drøfte muligheden for at gøre affaldsgebyret for virksomheder til en tilvalgsordning alt i alt

tilsyneladende minusvækst på den gode måde i to tusind og seksten er der vækst i kommunernes serviceramme

mere er åbenbart også skidt så derfor hører vi disse endeløse brokkerier sandheden er jo at der er tilført en værdighedsmilliard

der er lavere bilafgifter og fastfrysning af grundskyld

kære benny engelbrecht kære pelle dragsted kære josephine fock kære martin lidegaard kære jonas dahl kom nu op med humøret og glæd jer over at der er fremgang i økonomien fald i ledigheden fremgang i reallønnen billigere biler ældremilliard et løft til sundheden meld jer dog ind i kampen på den positive måde

tage fat i her sandheden er at der også er vækst i kommunerne i to tusind og seksten faktisk er der i to tusind og seksten fem hundrede million kroner mere til rådighed for kommunerne

men lad os tage de her løgnehistorier en for en den tidligere ældremilliard blev ikke sparet væk kommunerne får stadig den milliard men nu udbetalt over

omprioriteringsbidraget tilbagefører

milliard kroner til kommunerne og hertil kommer så værdighedsmilliarden som leveres til ældreområdet og nettoresultatet er altså at der er fem hundrede million kroner mere til rådighed for kommunerne jeg håber at vi slipper for den løgnagtige propaganda

det tilsyneladende er blevet populært for oppositionen

køre rundt med de nøgne kendsgerninger viser det er forkert hvad i siger

om omprioriteringsbidraget vil jeg gerne sige at stramme økonomiske rammer nødvendiggør behovet for en vedholdende udvikling i den offentlige sektor og omprioriteringer på tværs af sektorer en sund økonomi er og bliver forudsætningen for at kunne bevare og udvikle velfærdssamfundet jeg er uforstående over for automatreaktionen

at et omprioriteringsbidrag på en procent er ensbetydende med nedskæringer i den borgernære velfærd jeg har ikke fantasi til at forestille mig at vi ikke kan få mere ud af enhver krone vi bruger i dag tværtimod kan jeg jo blot konstatere at der er store

hvor mange penge kommunerne bruger på de forskellige

sektorområder og det siger mig at kommunerne fortsat kan lære af hinanden og at der er et potentiale for at høste betydelige effektiviseringsgevinster et af de redskaber der er med

at understøtte en sund økonomi som er forudsætningen for at kunne bevare og styrke vores velfærdssamfund er som sagt omprioriteringsbidraget det er et redskab som er blevet anvendt igennem mange år i staten med succes og som er med til at styrke muligheden for at omprioritere på tværs af sektorer samtidig med at det understøtter løbende effektiviseringer derfor er jeg også uforstående over for at man kan sige at

en procent er ensbetydende med dårligere daginstitutioner dårligere skoler dårligere ældrepleje jeg har simpelt hen ikke fantasi til at forestille mig at vi er nået til det punkt hvor intet kan gøres bedre end i dag

ikke kan få mere ud af de kroner og øre som vi bruger i dag tænk hvis man

der er man nødsaget til at tænke i effektiviseringer på alle tidspunkter og det kunne vi jo med fordel lade os inspirere af

at der er kommuner som bruger dobbelt så mange penge per elev som andre kommuner og det samme billede kan jeg konstatere på en lang række af de kommunale opgaveområder som eksempelvis administration og ledelse der tegner sig for knap fyrre milliard

på de sociale botilbud som tegner sig for femten milliard kroner og så videre og ja

er naturligvis til dels udtryk for at der er forskel i rammebetingelser for serviceniveau men den er også udtryk for at nogle kommuner gør tingene smartere end deres naboer jeg vil

de misforståelser der har været og kvittere for at ia er en selvstændig

pegede på omkring

og også grønlænderes forhold her i danmark

jeg skal nok love at vi

vil tage drøftelser med med partierne lige som vi gør med de danske partier men

til sidst takke dansk folkeparti liberal alliance og de konservative for et meget godt samarbejde vi er jo fire forskellige partier med forskellige politiske prioriteringer og alligevel er det lykkedes at finde sammen om en finanslov med de forbedringer den indholder

styrket politi værdighedsmilliard

kan se sig selv i forliget og det har debatten i dag bekræftet

er tilfældet og det vil jeg gerne

starte lidt blødt ud og blot bede ministeren om at bekræfte at det jo var sådan at socialdemokraterne

meget åbne arme og

jo altså var helt bevidst at regeringen valgte

i hele den her finanslovsproces at jeg synes

blå blok havde peget på venstre som mindretalsregering

lars løkke rasmussen som statsminister

så var det naturligt at udgangspunktet i forhandlingerne var at lave en blå finanslov men jeg vil da gerne kvittere for de meldinger

vi har jo også lavet lavet forlig sammen

og det er jeg meget glad for men

med blå blok og jeg synes at det på trods af vi

finde sammen i en forhandling om

som man kunne give som gaver og

at råderummet igen er steget men det skyldes jo som det også er blevet påpeget i debatten at der er truffet nogle politiske beslutninger der

det er jo sådan et fint ord for kontanthjælpsloft og to hundrede og fem og tyve timersreglen og alt det der og ministeren har svaret at det skønnes at cirka fireogtredivetusinde og femhundrede udeboende og hjemmeboende børn samt unge under atten år uden forsørgerpligt vil være en del af en familie som bliver berørt af kontanthjælpsloftet altså fireogtredivetusinde og femhundrede udeboende og hjemmeboende børn under atten år bliver ramt af kontanthjælpsloftet

for det kan man ikke umiddelbart identificere

et rigtig godt resultat at man kan vedtage

finanslov der vil indebære at næsten fyrretusind børn og

bliver ramt fordi de er i familier der får en væsentlig nedsættelse af deres rådighedsbeløb med fare for en fattiggørelse af de familier og med fare for at endnu flere havner på gaden er ministeren stolt af det

derfor har vi jo valgt at gribe det her todelt an nemlig

et loft over hvor meget man sammenlagt kan modtage i offentlige ydelser

vil lette skatten i bunden for de laveste arbejdsindkomster og begge dele skal jo medvirke til at

ministeren jamen ministeren tror jo ikke selv på at folk kommer i arbejde fordi man forringer den sociale ydelse i det her tilfælde kontanthjælpen

om kontanthjælpsloftet og den

hundrede kommer i arbejde som følge af det men man laver en lovgivning der potentielt rammer mere end og halvtredstusind kontanthjælpsmodtagere

derfor er det lige så meget en hvad skal

de mange mennesker som hver dag står op til et måske ikke meget højt lønnet arbejde betaler transport

eller vuggestuen med børnene og der tror jeg altså vi må erkende at et samfund skal

være bygget på nogle helt naturlige incitamenter

lære at transportere os på en anden måde

lære at bo på en anden måde og vi skal måske også arbejde på en anden måde

som jeg ikke har hørt ministeren svare

for et samfund regeringen drømmer om det er meget meget svært at læse og høre ud

får vi altså kun hvis der er en høj økonomisk aktivitet her i samfundet

samfundsøkonomien er er selvbærende og det er sådan set det der for mig overordnet er det vigtige så skal det selvfølgelig kombineres med at vi fører en fornuftig klimapolitik at vi fører en fornuftig udenrigspolitik at vi

politikområder men det vi skylder danskerne

her og i fremtiden er at sikre at det økonomiske fundament kan bære det velfærdssamfund vi har

ledestjernen jeg lagde godt mærke til i valgkampen

komme fra til at nedsætte arbejdstiden til fem og tredive timer sagde at penge ikke er alt og det er selvfølgelig også rigtigt

kunne konstatere var at der var nul kroner

til finanslov to tusind og seksten

nogle af de gode ting vi ville i finanslov

var vi nødt til at finde pengene og der har vi jo så kigget bredt ud

der har alle områder måttet bære en del af de besparelser og det synes jeg sådan set er udtryk for en stor

været masser af ting fremme i debatten

særlig ved de kampagner der også har været kørt

bare gerne høre om finansministeren ikke kan bekræfte at man fra regeringens side nu selvfølgelig tager kontakt til kl og

at der nu bruges ti milliard

understøtte den her boligform og at man bliver nødt til at undersøge hvad årsagen

at den husleje er steget så markant

for kommunernes landsforening her i forbindelse med kommuneaftalen fra juni måned og det er en ting vi tager op med kommunerne nu her straks i det nye år

sikre plejeboliger ældreboliger i fremtiden som er på et økonomisk overkommeligt plan samtidig med

hvor man kunne se hvordan huslejen

det er selvfølgelig nogle helt vilde stigninger

til den sidste økonomisk

mig bekendt var det pensionsafkastet den såkaldte pal skat der var steget

blandt andet blevet ændret ved at der er foretaget besparelser på

udviklingsbistanden

at råderummet øges i de kommende år men det har ikke noget med den faktiske saldo at gøre for vi styrer

en fastholdelse af unge i uddannelse

regeringsgrundlaget hvordan kan man være med til at sikre at der også bliver afsat finansiering til de her

kommer med et udspil på de her områder

da vi mødtes men jo også her fra talerstolen altså det her med

fastholde unge i

uddannelser når de flytter ned til danmark for at uddanne sig det er en meget vigtig opgave og det skal vi også

men da jeg så kom tilbage i ministeriet fik i frokostpausen at vide at

har sikret er jo at den fejl hurtigst muligt

vil få for meget udbetalt nu her første januar

cirka den anden halvdel vil få for lidt udbetalt så der bliver et arbejde der skal gøres for at råde bod

totalteater men jeg tror at man var dumpet på gøglerskolen hvis man havde forsøgt at lave den forestilling der derfor vil jeg bare

finansministeren om han kan sikre

man allerede i februar måned får rettet den her fejl så folk ikke skal gå i

det andet jeg vil spørge finansministeren om eller rettere sagt opfordre finansministeren til her fra talerstolen at give en uforbeholden undskyldning til de trehundrede og femogtyvetusind mennesker som på den her måde

har baseret deres dispositioner på baggrund af den finanslovsaftale der blev indgået for nogle uger siden og derfor er det jo kommet som

sige en overraskelse for dem at lovforslaget blev trukket tilbage så man kan sige at fejlen kan forklares

som vil få for lidt udbetalt i boligydelse og selvfølgelig også over for den halvdel der har fået for meget udbetalt

nogle der får for meget og nogle der får for lidt i boligydelse her den første januar den ydelse er jo forudbetalt og det er derfor at

to forskellige ting altså er finansministeren

så det jeg lige vil være sikker på også er tilfældet nu hvor vi skal til at vedtage finansloven så mit spørgsmål er egentlig bare lykkedes det df at sikre at alle pengene bliver i forliget om bedre og billigere

det annullerede indkøb af eltog

alle de penge der lå i forligskredsen

også i forligskredsen hvis der bliver stemt ja til finansloven i morgen når jeg spørger er

det består og så står man på mål for det så det skal

havde nået at indkøbe ellokomotiver

af økonomi og penge

helt sikre på det og så dansk folkeparti roligt kan stemme for finansloven og holde det løfte de

i alternativet er en lille smule ærgerlige over og det er at

kunne finansministeren forestille sig at man i regeringens fremtidige arbejde ville

giver i dag det er jo ikke sådan med

den værdighedsmilliard at vi lægger et bestemt niveau som gælder alle kommuner

skal offentliggøre hvordan niveauet er i deres kommune og hvis de vil forbedre det niveau

at det er politikerne i den enkelte kommune der har ansvaret og som skal stå til ansvar over for borgerne for den service og den

som de ældre får i kommunen men det er ikke sådan at jeg tror at vi

standarder for alting i alle kommuner og ensarte dem der er jo det kommunale selvstyre og det er udgangspunktet for

det kan vi selvfølgelig lade være undskyldningen jeg synes det er rart at høre at man har opfundet et

rigtig flot udtryk og jeg er jo enig i hensigten

sikker tryghed omkring de ældres dagligdag og at de skal behandles med værdighed men er det rigtigt forstået at det kommunerne det kommunerne vil blive afkrævet er at de skal udarbejde en værdighedspolitik i forhold til

give dem mulighed for at søge midler fra den her pulje

det område man føler påtrængende og

kommune så det er jo op til de enkelte

dygtig til at lede lede efter den slags ting kan finde oplysninger typisk jo beslutninger der er truffet i socialudvalget

at lave et lille regnestykke det er cirka ti million kroner til hver kommune

en rigtig god bekendt derhjemme som går meget op i at kigge på

ældre i kommunerne

virkelighedens verden er til rådighed

at vi ikke fastlægger en ensartet standard over

vi tager udgangspunkt i den politik hver eneste kommune har

er der penge at hente her formålet med det er selvfølgelig at vi får synliggjort hvad kommunerne gør at vi får synliggjort de politiske beslutninger

hvordan man vil håndtere de foreslåede og aftalte men nu

mest betrængte folkepensionisters boligydelse

de fattigste pensionister

de allerallermest velhavende pensionister

indførte da han sidst var finansminister så vidt jeg da

at parterne er enige om at drøfte størrelsen på udligningsskatten på pensioner frem mod to tusind og tyve

er det noget som skal gå op eller er det noget som skal gå ned altså skal de allerrigeste

velhavende pensionister slippe billigere

ældreområdet og på skolerne så derfor står jeg stadig væk

ministeren forestiller sig at man skal effektivisere en børnehave hvis ikke det er færre pædagoger per barn man skal

der er nogle bleer det er begrænset hvad man kan spare på det

ældreområdet og på børne og ungeområdet det er halvfjerds til firs procent af en kommunes udgifter så hvis ministeren vil spare den ene procent på alt det andet

man skal spare på alt det andet så er det jo tre procent eller mere alt efter hvad der overhovedet er tilbage hvis ikke man skal rive

ingenting kan laves om i det danske samfund men lad mig bare sige at hvis jeg kigger på

kan jeg jo se at kommunernes administrationsudgifter

udgør knap fyrre milliard

der har dobbelt så høje administrationsudgifter per indbygger

som andre hvis vi ser på hvad man kunne spare hvis de mindst

kan man spare et sted mellem tre hundrede og fire hundrede million kroner

i kommunerne men værst af alt er at herre jesper kiel fortsætter med at udbrede den løgn at der spares i kommunerne i seksten har kommunerne fem hundrede million kroner mere til rådighed end de havde

det hele bliver dårligere og dårligere og at vi i dag har den bedste tilstand af alt jeg vil vædde

er velstanden også i det her samfund steget væsentligt og så kan herre jesper kiel kigge tilbage på de gode tider i to tusind

der skal findes nogle ekstra penge til de absolut rigeste pensionister kan finansministeren bekræfte at det forholder sig på den

hedder at parterne er enige om at drøfte størrelsen på udligningsskatten på pensioner frem

var det liberal alliance skulle have for

er gået med til at man laver en lettelse for de rigeste pensionister mod at de til gengæld kunne få lov til alligevel at lave en nedskæring på boligen det lyder godt nok som en rimelig mærkelig aftale men kan finansministeren

håndslag på at nu giver vi så nogle penge til de allerrigeste pensionister

at man går ind og laver en aftale hvor man tager

at leve for det holder man jo fast i at man vil har man jo bare skudt tingene til hjørne og så sender man lige en check

de allerstørste pensioner kan

finansministeren finansministeren

jamen lad os da sikre at vi får nogle ordentlige boliger til en overkommelig

i en ordentlig kvalitet det må trods alt

pengene på statens husholdningsbudget

skattesnyd aggressiv skatteplanlægning

regeringen er også imod id kort i byggeriet åbne skattelister og så

fordele nogle penge

for faktisk at skaffe nogle af de indtægter tilbage som vi går glip af

at sætte os sammen i folketingets partier

af de kommende år opbygge et effektivt skattevæsen et effektivt

der har vi jo så også afsat penge til at man nu kan ansætte ekstra personale i skat så vi kan få en effektiv inddrivelse af udestående fordringer jeg er helt enig

med spørgeren i at forudsætningen for at vi kan have det velfærdssamfund

skat og skatteopkrævning

punkt to at man ikke kan snyde sig fra sin

derfor skal vi selvfølgelig have et effektivt skattevæsen men jeg må jo erkende

set nogle ting der gør at det er et større genopbygningsarbejde

kan være tillid til der skal være retssikkerhed men vi skal søreme også sørge for

og der skal ikke være nogen nåde over for folk som prøver at unddrage sig betaling af skat i danmark for det er jo fundamentet for vores velfærdssamfund

en meget vigtig diskussion for os for

er der selvfølgelig også her på den korte bane men når man kommer frem til

når man bliver flere og flere ældre

og som det har været fremme i debatten betaler vi jo i dag ti milliard

det her område og med de flere ældre der kommer

problem tage til i styrke i årene der

kommende år

til at finansiere en finanslov med en krone til krone finansiering

så er nødt til at kigge bredt ud

det er jo også derfor at vi har fundet en finansiering bredt fordelt i det danske samfund

den ene procent i forskning

vi nødt til bredt i det danske samfund at bære nogle besparelser for at vi kan gøre det bedre for vores ældre for at vi kan løfte sundhedsvæsenet for at vi kan bevilge penge til politiet så bliver det ligesom en opgave vi i fællesskab må bære og der må forskning uddannelsesinstitutioner

kulturinstitutioner og hvad ved jeg som vi har

skal lige sikre mig at jeg har de rigtige navne som har meldt sig til anden runde det er herre jacob jensen venstre herre pelle dragsted enhedslisten fru josephine fock alternativet og så er jeg usikker på om herre jonas dahl sf ønsker

ordfører der får ordet i anden runde til fem minutter er herre jacob jensen

formelt bliver stillet og de ønsker som

opløftende læsning hvis man i øvrigt er enig

for eksempel starter med socialdemokraterne som så brændende ønsker sig at vende tilbage til ministerkontorerne må man forstå kunne have forventet mere

sig et lidt mere gennemarbejdet finanslovsforslag men til gengæld

andres forslag

have pyntet hvis man havde gjort sig den ulejlighed dog trods alt at komme med noget som vi andre kunne have spillet politisk bold op

for socialdemokraterne at kritisere os andre uden selv at komme med

til løsninger på de udfordringer som vi står over for man kan sige at regeringen prioriterer mens socialdemokraterne kritiserer

efter bedste evne at stykke sammen ud fra det jeg har noteret mig af ændringsforslag og bemærkninger hvilken økonomisk politik det så egentlig er som socialdemokraterne

med afsæt blandt andet i de fire ændringsforslag som man dog trods alt har fået samlet sig sammen til at stille ændringsforslagene må man forstå på ordføreren

er stillet ud fra sådan et strategisk synspunkt

her gik jeg og troede at den politik man fremlagde i folketingssalen

man fordi man faktisk havde noget på hjerte man ville

og ikke fordi man bare havde et ønske om at drille en politisk modstander ud fra et strategisk synspunkt så blev vi så kloge kigger man så på de fire ændringsforslag der dog trods alt er

at det faktisk isoleret set bibringer en positiv forbedring af finanserne

million kroner det kommer fra en tilbagerulning af bo og gaveafgiftslettelsen og det kommer fra en tilbagerulning af boligjobordningen mens socialdemokraterne så til gengæld stiller ændringsforslag om at ville bruge midler på at afskaffe kontanthjælpsloftet og annullere boligydelsespakken altså den som vi nu allerede har udskudt

det giver så samlet set i omegnen af fire hundrede million kroner i plus men men

de ønsker som socialdemokraterne har været ude med primært bestående af kritik over mange af regeringens budgetforbedringer ser regnestykket jo helt helt anderledes ud

områder som socialdemokraterne ønsker at gøre noget ved man vil tilbagerulle besparelser på ulandsbistanden det er en regning på to

annullere omprioriteringsbidraget på kulturområdet det er en regning på hundrede million

milliard kroner s vil tilbagerulle besparelserne på uddannelsesområdet det er otte hundrede million kroner så vil man annullere besparelsen på det grønne område

man vil i øvrigt heller ikke gennemføre omprioriteringsbidraget for kommunerne netto fem

million kroner fra de ændringsforslag man så har stillet med andre

allerede og seksten det er immer væk en slags penge særlig i en situation hvor sr regeringen i forvejen havde kørt politikken og dansk økonomi godt og vel lige til kanten

selvfølgelig ikke meget bedre jeg vil dog hæfte mig ved at fru josephine fock fra alternativet siger at i hendes optik er det dog trods alt finansieret det synes jeg da er et skridt på vejen man kan selvfølgelig

men alligevel det er dog et skridt på vejen jeg synes sådan set at det er meget sigende for situationen i dansk politik for tiden

at få økonomien ind på midten af vejen og på rette spor vi leverer på det ene valgløfte efter det andet vi prioriterer vi sætter retning og så overlader vi

i øvrigt til andre at kritisere man skal som bekendt gøre det

kan få boligydelse det er den ene del af aftalen den

så grundmekanismen i aftalen er at der fortsat skal tages fra dem med de laveste indkomster

og halvtredstusind kr men de andre og så skal der gives penge til de pensionister som har de højeste pensioner

skat som kun bliver betalt af folk der har en

altså en meget høj privat pensionsopsparing som er fire fem gange

at facit i den aftale er at de fattige folkepensionister for

kan vi ikke bare lige få bekræftet det

den her procentsats som netop tilgodeser de rigeste pensionister samtidig

debatten fået bekræftet at man fortsat også fra venstres side går efter at hente det her milliardbeløb på boligydelsen til de fattigste pensionister så er det vel svært at se det anderledes end at de fattigste pensionister skal betale til de rigeste pensionister

interessant for pensionisten

hvad der ellers ligger i aftalen fremgår klart

aflevere tilbage

milliard kroner i lommen

landets folkepensionister

man at sige at man undtager de fattigste folkepensionister

skal undtages jamen kære venner hvis man har en husstandsindkomst

pensionister med lav indkomst fem og halvfems procent af

går til mennesker fra husstande med lav eller meget lav indkomst

yderligere en ting frem i dag

betale for at få ikke droppet men udskudt den her nedskæring og

jo en skattelettelse til de rigeste pensionister til de pensionister som har de allerstørste private pensionsudbetalinger

den her voldsomme nedskæring på boligydelsen folkepensionisterne

kan se frem til en skattelettelse mens folkepensionister i lavindkomstgrupperne stadig skal gå derude og skutte sig

hvornår hammeren rammer og hvor hårdt den rammer det er det der står klart efter debatten i dag

ellemann jensen spurgte hvordan vi kunne finde en

på at afskaffe boligjobordningen

i enhedslistens ændringsforslag var ufinansieret det er imidlertid ikke tilfældet når man stiller ændringsforslag til finansloven stiller man dem jo til

til det oprindelige finanslovsforslag alt det her men konklusionen er at jeg havde ret da jeg sagde at vores ændringsforslag er fuldt finansieret og i fuld overensstemmelse med hvordan man lovteknisk i øvrigt stiller ændringsforslag

det er lidt vigtigt for mig fordi vi

faktisk i enhedslisten sætter en ære i at finansiere de forslag vi

i i venstrefløjens baghave hvis man ser på det her

og med meget meget optimistiske antagelser

jo diskutere hvem det er der har et pengetræ i baghaven

det er vigtigt at pengene stemmer uanset hvad man mener de skal bruges på uanset hvem man mener der skal betale jeg er hamrende uenig i

tager pengene de forkerte steder fra mennesker ramt af arbejdsløshed fra folkepensionister

de forkerte steder på at give skatterabatter

de dyreste luksusbiler på en grundskyldslettelse som rammer ekstremt socialt skævt

på gaver til et erhvervsliv som i forvejen har rekordoverskud men uanset hvad man mener

skal pengene selvfølgelig stemme og derfor er det vigtigt for mig at understrege at

selvfølgelig var der overensstemmelse mellem

handler om at nedlægge boligjobordningen

så kan jeg så se at enhedslistens ændringsforslag

fru jane heitmann stillede mig jo et spørgsmål

vi har en lidt længere tidshorisont end en

fordi vi siger at vi er nødt til at have en sammenhængende plan som

milliard kr fordi

og tredive million kroner i to tusind og sytten

to tusind og atten

ikke helt blive enige med sig selv om om de egentlig havde sagt ja til en finanslov eller ikke havde så blev man enige om at genåbne den så vidt så godt hvad var det så man genåbnede

jo at man blev enige om at man skulle se på den her boligydelsespakke så skal man søge udmøntningen af budgetreguleringen inden for boligydelsesområdet for de kommende år det har vi jo haft en længere debat om i dag i folketingssalen og det er blevet rimelig klart at det man skal hente ikke bare

er et provenu i to tusind og seksten to tusind og sytten to tusind og atten to tusind og nitten og udgangspunktet det siger de borgerlige partier samstemmende er at man skal hente provenuet i boligydelserne det vil sige hos de svageste og fattigste pensionister men det der er lidt interessant

udligningsskatten på pensioner blev indført for nogle år siden og består i seks

den gradvist aftrappet her fra to tusind og femten og frem men den ligger på trehundrede og fireoghalvfjerdstusindottehundrede kroner her i to tusind og femten hvorfor er det interessant

det er noget liberal alliance og konservative og igen

tillykke med det har fået indført

finansministeren bekræftede tidligere i dag at når man nu siger drøfte

set i det at man skal sænke den så det vil sige at det man lægger op til med den her hvad skal vi kalde det tillægsaftale man indgik i går aftes er at nu skal man så drøfte at sænke skatten

samtidig er det stadig væk blevet bekræftet af de borgerlige partier at man skal hente næsten to milliard kroner over de kommende år på boligydelserne det vil sige at med dansk folkepartis stemmer skal man ud og hente næsten to milliard kroner hos de fattigste pensionister samtidig med at man lægger op til at give yderligere skattelettelser til de rigeste og give

hurtigere aftrapning på udligningsskatten på de pensioner der ligger rigtig rigtig højt

den aftale man indgik i går fra dansk folkepartis side jeg synes faktisk det ville klæde dansk folkeparti at gå op her i anden runde og redegøre for hvad det er for en aftale vi

ikke klart redegøre for det jeg må sige at den seance vi var vidne til i går i folketingets finansudvalg med dansk folkepartis ordfører der var uenig med finansministeren heller ikke just vidnede om at man havde indgået en soleklar aftale

jeg synes sådan set at usikkerheden er blevet skræmmende stor så jeg vil egentlig gerne opfordre dansk folkeparti til at gå op på talerstolen og redegøre for

er man har sagt ja til ikke mindst i forhold til boligydelsespakken som alle borgerlige partier

drejer sig om at man ikke bare i seksten

nitten og videre frem skal hente et provenu på boligydelsen det vil sige hos de fattigste pensionister

jeg kan godt forstå at man har brug for at snakke om det i dansk folkeparti ovre i i gemakkerne nu men jeg synes sådan set det er tankevækkende at de borgerlige partier er blevet enige om først at tage noget af bordet efterfølgende bekræfter her i folketingssalen i dag

markant sænkelse af den boligydelse som de svageste pensionister får og

til at lette skatten hurtigere for de rigeste pensionister man må i sandhed sige at danmark har fået en borgerlig regering

så gøres der et meget stort forsøg på at læse en masse ting ind i teksten

anbefale man ikke gør jeg vil anbefale at man bare læser teksten som den er og så kan man jo der se

ordførere i debatten i dag og entydigt er det blevet bekræftet fra de borgerlige

nitten og videre frem at man skal hente det provenu på boligydelserne og finansministeren svarede også klart på det her tidligere i dag

det der er hensigten bag det forslag man indgik i en aftale om i går

det der er blevet interessant her sidst på eftermiddagen

er at man så også lægger op til at sænke udligningsskatten på pensioner vel at mærke den udligningsskat som er en ekstra skat der bliver lagt på de rigeste pensionister men samtidig med at man

sænke skatten for de rigeste pensionister

det svar vi har fået i folketingssalen og det er jo interessant at vi præcis

med at man skal søge at udmønte budgetreguleringen og jeg går ud fra at dansk folkeparti også vil være økonomisk ansvarlige og sikre at den regulering finder sted

er jo præcis det samme

i dag hvor finansministeren klart siger at når man skal drøfte det her og kigge på det er det med udgangspunkt i at

forstået aftalen anderledes det tyder ærlig talt på at man må være lidt i tvivl

tror det var dansk folkepartis formand der for

til de rigeste pensionister jeg synes da det er godt arbejde af liberal

konservative jeg er frygtelig uenig i det politiske indhold

politiske håndværk det havde måske været godt hvis andre også havde

for

fra finansordførerne for de respektive borgerlige partier at aftalen skal forstås

at man skal hente det her provenu på boligydelserne

er den uenighed der er i blå blok og vi må sige at det i hvert fald ikke er

betegnede den tidligere finansminister

bjarne corydon meget klart med ordene

det gjorde han fordi vi oplevede en finansminister som udlagde teksten i én retning så oplevede vi en ordfører fra dansk folkeparti

bent bøgsted som udlagde teksten i en anden retning stor var forbavselsen derfor var det også klart at da vi så nåede frem til hasteforespørgslen tidligere i dag

at få afklaret at der var enighed

derfor må jeg også bare sige at når vi nu står her i absolut sidste time inden vi skal til at

ændringsforslagene til finansloven så må det da være rimeligt at dansk folkeparti kan komme herop og forklare os hvad der ligger i følgende udlægning af teksten i aftalen af femtende december to tusind og femten under overskriftrubrikken udligningsskatten på pensioner hvori der står at parterne er enige om at drøfte størrelsen på udligningsskatten på pensioner frem mod to tusind og tyve

altså hørt fra finansministeren at det her

hvorvidt der skal ske en lempelse på det her

det det der er tilfældet er det det der er aftalen er det det der er forudsætningen ja det er det der er uklarhed om jeg synes det er ganske rimeligt at vi kan få et klart svar her fra talerstolen

folkepartis formand som ellers ikke har blandet sig i debatten i løbet af dagen men som har gjort det her til sidst så rent faktisk udlægger teksten for os finansministeren har jo haft alle muligheder for at gøre det

sætte sig sammen om et bord og drikke en kop et eller andet og så kigge på det papir hvor der står

udligningsskat men det finansministeren fik sagt det måske mens herre jacob jensen ikke hørte det var jo altså at man ville drøfte

hvor lang tid indfasningen skulle vare det sagde finansministeren

kristian thulesen dahl er kommet til stede i salen

måske er der faktisk her tale om endnu en aftale hvor man ikke rigtig har fået læst papirerne og hvor man ikke rigtig fik stillet de spørgsmål man skulle have

som man skal samle op i det nye år

er sket er jo at dansk folkeparti har fået udskudt et problem for de dårligst stillede pensionister til gengæld har man så

betale liberal alliance med at man må gå med

endnu en øget skævhed endnu en lettelse for de mest velstillede pensionister jeg spurgte lige et medlem

fra liberal alliance om man da virkelig havde aftalt at sætte udligningsskatten op om det var det man måtte forstå på det der stod i aftalen

stemte imod det var jo faktisk liberal alliance så så det er det

hvis man vil høre hvad dansk folkeparti sagde om det dengang jeg har lige fundet ordførertalen fra herre mikkel dencker

afgørende for dansk folkeparti at både den samlede skatteaftale og aftalen om udligningsskat

vi valgte at gå ind i forhandlingerne om skatteomlægningerne og denne aftale om udligningsskatten er en brik af flere i skatteomlægningerne til at sikre dette formål

vi diskuterer

udligningsskat på store pensionsudbetalinger indskud på pensionsordninger med løbende og ratevise udbetalinger kan fuldt ud fradrages i den personlige indkomst for personer der betaler topskat er værdien af fradraget ni og halvtreds procent

personer med høje indkomster har således kunnet indskyde beløb med meget høj fradragsværdi modstykket hertil er at udbetalinger fra ordningerne indkomstbeskattes

reformen sættes marginalskatten markant ned og dermed også skatten på udbetalinger fra allerede opbygget pensionsformue det indebærer en utilsigtet gevinst

er enige om at indføre en midlertidig udligningsskat for personer med store pensionsudbetalinger med henblik på at neutralisere denne utilsigtede virkning

en udligningsskat man indførte i sin tid fordi det

ville være for socialt skævt at lade folk der med meget høj fradragsværdi havde indskudt beløb på en privat opsparing få en så markant skattelettelse som der ville blive tale om

troede at man kunne få folk til at overse at man ville ramme de dårligst stillede pensionister

boligydelsespakken fik man så bragt sig selv i

blevet til at man måtte betale liberal alliance endnu mere

flaskerne påny fordi der altså igen er nogle af de mest velstillede i vores samfund

hvis man afskaffer udligningsskatten der kan se frem til

en skattelettelse de dårligt stillede pensionister går julen

utryghed i maven de mere velstillede pensionister kan godt skrue lidt mere op for julegaveindkøbet de sidste par dage inden juleaften for dansk folkeparti er med på endnu

det

formand er mere erfaren som forhandler end mig men det er vel næppe sådan at liberal alliance helt gratis har genåbnet

og sagt vi skal nok være med til at finde finansieringen et et andet sted det

ville undre mig vil jeg sige og man skriver jo ikke ind i et papir i en aftale med flere elementer

det var det liberal alliance fik men

dengang som så mange andre socialt rigtige tiltag var selvfølgelig

det man må forstå de har taget som betaling er at man skal drøfte størrelsen på udligningsskatten på pensioner frem mod to tusind og tyve det er vel svært at forstå det som andet end at det var så betalingen at noget skal skal sættes ned dér hvordan man vil betale den regning

skævheden endnu mere mangler vi også at få præcise svar på men

komme på talerstolen jeg forstod ikke om han nikkede før men vi får jo se om

er den eneste usikkerhed man kan have som velstående pensionist vist hvor meget man skal tilgodeses til gengæld for at dansk folkeparti fik

jeg synes ikke vi har fået indtryk af her at det er ret præcist hvad det er der er

at dansk folkeparti og regeringen har forstået den aftale der er blevet indgået vidt forskelligt og

ordfører stået deroppe og forklaret os alle sammen at man nærmest er blevet snydt

her at forstå at ja man har skrevet en aftale men men det lyder som om man har forstået den vidt forskelligt finansministeren og venstres ordfører siger at der er en aftale

skal gå dansk folkepartis formand siger til dr klokken atten tolv jamen vi søger at finde pengene inden for området

jo se om det kan lade sig gøre er det

gør

man kunne måske også opfordre liberal alliance som jo trods alt også har været inddraget i de sidste mange indlæg

på talerstolen og måske bidrage til lidt afklaring så vi kan

at få skåret igennem den forvirring som har bredt sig på et efterhånden meget højt niveau jeg ville egentlig have brugt mit privatistindlæg

fortsætte den ordveksling jeg havde tidligere på dagen med dansk folkepartis finansordfører

set oplevet lidt tidligere at man får afskåret hele togtrafikken og hvad gør man så

var indføjet i aftalerne og at det havde høj prioritet men det er

som om det er luftkasteller og vindfrikadeller for

at ibrugtagningen af storstrømsbroen er udskudt

til to tusind og fire og tyve i stedet for som oprindelig planlagt to tusind

meget beklageligt

er det selvfølgelig fordi enhedslisten faktisk har stillet et ændringsforslag på det her område hvor vi jo fremrykker ibrugtagningen af storstrømsbroen til to tusind og en og tyve altså efter den gamle plan jeg

men som ellers fører sig vældig frem lokalt på

at stemme for enhedslistens ændringsforslag for der er trods alt tale om en livsvigtig forbindelse nå

og det er hele indsatsen

klar topprioritet for enhedslisten

indsatsen mod social dumping i forbindelse

lige nøjagtig indsatsen mod ulovlig cabotagekørsel forringes med ti million kroner fra to tusind og femten den finanslov vi indgik med den tidligere regering og til den nye

synes vi jo er særdeles beklageligt og helt utidigt at man begynder at slække på indsatsen mod social dumping og jeg synes heller ikke det svarer helt til at at dansk folkeparti som jo er et af forligspartierne bag finansloven

helt fremme i skoene når det handler om at bekæmpe social dumping

dansk folkeparti kan forsvare at være gået med til at forringe indsatsen mod social dumping det er

og det er ret tydeligt

med i samme hug hvis han gik på talerstolen og så prøvede at afklare forvirringen hvis der ellers kan blive

der skal gøres noget ved den at den skal sænkes siger finansministeren ja

herre

den forkætrede særskat jeg synes

forklare folketinget

til at være klarhed det andet er simpelt hen urimeligt

stemte to og halvfems forslaget er forkastet jeg betragter ændringsforslag nummer tre hundrede og tre og tres af

der stemmes om ændringsforslag nummer tre hundrede og fire og tres

afstemningen er sluttet

halvtreds forslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer tre hundrede og fem og tres

forslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer to af finansministeren

afstemningen er

der stemmes om ændringsforslag nummer tre af finansministeren

forslaget er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire af finansministeren

forslaget er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem af finansministeren

forslaget er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer seks af finansministeren og der kan stemmes

er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer syv af finansministeren og der kan stemmes

er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer ti af finansministeren og der kan stemmes

forslaget er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tre

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer elleve af finansministeren og der kan stemmes

der stemmes om ændringsforslag nummer tolv af finansministeren og der kan stemmes

er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tretten af finansministeren og der kan stemmes

så stemmes der om ændringsforslag nummer femten af finansministeren og der kan stemmes

en forslaget er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer seksten af finansministeren og der kan stemmes

forslaget er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer sytten af finansministeren

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer atten

til § ottende erhvervs og vækstministeriet jeg betragter ændringsforslag nummer tre

sf som forkastet forslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer seks og tredive syv og tredive og fire hundrede og fem og tredive af finansministeren

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer otte og tredive til otte og fyrre af finansministeren forslagene er vedtaget

til § niende skatteministeriet jeg betragter ændringsforslag nummer tre hundrede og ni og tres af sf som

forkastet forslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer ni og fyrre og halvtreds af finansministeren forslagene er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tre hundrede og halvfjerds af sf og der kan stemmes

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en og halvtreds af finansministeren forslaget er vedtaget til § ellevte justitsministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to og halvtreds af finansministeren forslaget er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tre hundrede og en og

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre og halvtreds til syv og halvtreds af finansministeren forslagene er vedtaget

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer otte og halvtreds til en og tres af finansministeren forslagene er vedtaget jeg betragter ændringsforslag nummer tre hundrede og to og halvfjerds af el som forkastet forslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to og tres og tre og tres af finansministeren forslagene er vedtaget til § fjortende udlændinge integrations integrations og boligministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire og tres til syv og halvfjerds fire hundrede og seks og tredive

og tre og firs til fire og halvfems

af finansministeren forslagene er vedtaget

jeg en lillebitte smule ro hernede

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer seks og halvfems og syv og halvfems af finansministeren forslagene er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tre hundrede og tre og halvfjerds

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer otte og halvfems af finansministeren

er vedtaget til § femtende social og indenrigsministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer ni og halvfems til tolv seks

jeg betragter ændringsforslag nummer tre hundrede og fire og halvfjerds af el som forkastet forslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer tre hundrede og fem og halvfjerds af

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og to og fyrre af finansministeren det er vedtaget

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede og syv og tyve af finansministeren det er vedtaget til § sekstende sundheds og ældreministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede og otte og tyve til

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tre hundrede og otte og halvfjerds af sf

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede og ni og tredive til

af finansministeren forslagene er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tre hundrede og ni og halvfjerds af sf og der kan stemmes

forslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede og to og tres til

af finansministeren forslagene er vedtaget

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede og tre og halvfjerds af finansministeren det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tre hundrede og firs af sf

hverken for eller imod stemte forslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem hundrede og otte af finansministeren det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og ni af finansministeren og der kan stemmes

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede og seks og halvfjerds af finansministeren det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tre hundrede og to og firs af sf og der kan stemmes

jeg betragter ændringsforslag nummer tre hundrede og en og firs af el som forkastet forslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede og syv og halvfjerds

fire hundrede og tre og fyrre en hundrede og halvfems fire hundrede og fire og fyrre en hundrede og en og halvfems og fire hundrede og fem og fyrre af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og seks og fyrre af finansministeren og der kan stemmes

er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer en hundrede og tre og halvfems af finansministeren og der kan stemmes

afstemningen er sluttet

forslaget er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede og fire og halvfems

to hundrede

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer to hundrede og fem og tyve af finansministeren og der kan stemmes

afstemningen er

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to hundrede og seks og tyve til

af finansministeren de er vedtaget til § nittende uddannelses og forskningsministeriet der stemmes om ændringsforslag nummer tre hundrede og fire og firs af el

forslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer tre hundrede og fem og firs af rv og der kan stemmes

forslaget er forkastet

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to hundrede og en og tredive til

to hundrede og en og halvtreds af finansministeren forslagene er vedtaget til § tyvende ministeriet for børn undervisning og ligestilling

der stemmes om ændringsforslag nummer tre hundrede og otte og firs af rv og der kan stemmes

jeg betragter ændringsforslag nummer tre hundrede og ni og firs af sf som forkastet forslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to hundrede og tre og halvtreds af finansministeren forslaget er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tre hundrede og halvfems af sf og der kan stemmes

afstemningen er sluttet

forslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to hundrede og fire og halvtreds til

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tre hundrede og to og halvfems af sf og der kan stemmes

hverken for eller imod forslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer tre hundrede og fire og halvfems af

forslaget er forkastet jeg betragter ændringsforslag nummer tre hundrede og fem og halvfems af

seks af finansministeren de er vedtaget til §

afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og syv af finansministeren det er vedtaget til § fireogtyvende miljø og fødevareministeriet jeg betragter ændringsforslag nummer tre hundrede og seks og halvfems af

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer tre hundrede og syv og halvfems

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og otte

der stemmes om ændringsforslag nummer tre hundrede og otte og halvfems af

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og sytten af finansministeren det er vedtaget til § otteogtyvende transport og bygningsministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og atten og tre hundrede og nitten af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tre hundrede og ni og halvfems af sf og der kan stemmes

forslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og tyve af finansministeren det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede af enhedslisten og der kan stemmes

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og en og tyve

af finansministeren de er vedtaget

til § niogtyvende energi forsynings og klimaministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og tredive til tre

tre hundrede og tre og tredive og fire hundrede og fire og halvtreds af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og en

forslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og fire og tredive og tre hundrede og fem og tredive af finansministeren finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og to

er forkastet ønskes afstemning om

forslaget er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og fire

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og fem

er forkastet § fem og tredive generelle reserver der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og seks af

en forslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og syv og tredive til

og fem hundrede og ti af finansministeren de er vedtaget

el som forkastet de er forkastet der stemmes om ændringsforslag

der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og ti

der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og tolv

afstemningen er sluttet

om ændringsforslag nummer fire hundrede og tretten

forslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og fjorten af

jeg betragter ændringsforslag nummer fire hundrede og femten

det er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og seksten af

der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og

hverken for eller imod forslaget er forkastet til § syv og tredive renter ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og syv og halvtreds til

til § otte og tredive skatter og afgifter jeg betragter ændringsforslag nummer fire hundrede og tyve af sf som forkastet det er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og en og tyve af

hundrede og tre hverken for eller imod

jeg betragter ændringsforslag nummer fire hundrede og to og tyve af el som forkastet det er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og tre og tyve

forslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og ni og tres af finansministeren det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tre hundrede og seks og halvtreds af finansministeren

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og halvfjerds af finansministeren forslaget er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og fire og tyve af el

jeg betragter ændringsforslag nummer fire hundrede og fem og tyve af sf som forkastet det er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og to og

fem hundrede og elleve af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og seks og tyve

af finansministeren forslagene er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og syv og tyve af alt

hverken for eller imod stemte fem forslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og otte og tyve af rv og der kan stemmes

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og firs og fire hundrede og en og firs af finansministeren de er vedtaget jeg betragter ændringsforslag nummer fire hundrede og en og tredive af sf som forkastet

forkastet jeg betragter ændringsforslag nummer fire hundrede og to og tredive af el som forkastet det er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og tre og tredive

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og fire og tredive

er forkastet ønskes afstemning

af finansministeren de er vedtaget til § fyrre genudlån med videre ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og halvfems

og tre hundrede og en og tres af finansministeren de er vedtaget

med videre ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og ni og halvfems til

fire af finansministeren de er vedtaget til

statsgælden ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem hundrede og fem fem hundrede og seks og fem hundrede og tolv af finansministeren de er vedtaget

om ændringsforslagene slut jeg foreslår at behandlingen af finanslovsforslaget standses og at lovforslaget henvises til fornyet behandling i finansudvalget

betragter jeg det som vedtaget det er vedtaget sagens behandling